for at udføre et ordentligt forebyggende og kriminalpræventivt arbejde på resten af fyn ikke

ikke kun i vollsmose det er jo ingen hemmelighed at politiet har været hårdt spændt for de senere år men med

er betjentene nu i stor stil kommet tilbage i kredsene det betyder at de fynske betjente kan fokusere på at bekæmpe og forebygge kriminalitet og skabe tryghed for borgerne på fyn det er noget der vil kunne mærkes

i hele fyns politi vollsmose område som politiet har og skal blive ved med at have fokus på for vi skal jo ikke lukke øjnene for de udfordringer vi har der et område som vollsmose må ikke blive en rugekasse og rekrutteringsbase for banderne det er højt prioriteret at øge trygheden og få bugt med kriminaliteten det er også baggrunden for at vi med regeringens udspil om parallelsamfund netop styrker politiets indsats i de særligt udsatte boligområder

besluttede vi også som en del af regeringens initiativer mod bandekriminalitet fra august sidste år at afsætte midler til at styrke politiet med cirka fem og tyve nye medarbejdere til det forebyggende arbejde i de områder men det betyder jo ikke at vi ikke også

fokus på den forebyggende indsats alle andre steder både på fyn og i resten af danmark tværtimod jeg har ikke mulighed for inden for rammerne af et mundtligt s spørgsmål

indhente nærmere oplysninger fra rigspolitiet om de nærmere forhold på fyn

vil stille et skriftligt udvalgsspørgsmål

det give mig en lejlighed til at kunne indhente nogle oplysninger og måske også brede lidt ud

lukket lokale politistationer for i stedet at centralisere beredskabspolitiet som nu

fra odense og svendborg ligeledes har centraliseringen også gjort at opgaverne

på vores unge mennesker

den synlig tilstedeværelse og engagementet i lokalsamfundet er simpelt hen forsvundet som det er nu

på grund af den her lange responstid

unge at blive dybt involveret i for eksempel hashmisbrug eller

det har vi helt synlige eksempler på i svendborg kommune hvor jeg selv kommer fra

af underretninger fra bekymrede og magtesløse forældre som tager kontakt til

og misbrugsproblemer er jo ofte starten på en kriminel løbebane jeg hører at der

helt åbenlyst salg af hash på åben gade og og politiet er jo ikke til

de kommer jo først når man henvender sig sig til dem

og også om ministeren

er blevet alt for langt mellem borgere og politiet og at ssp samarbejdet også

for det er jo lige præcis humlen

den udfordring vi har stået med i de senere år med politiet der har skullet mere og mere

at vi har manglet betjente nu ved at uddanne nogle flere

vi jo på rette vej det er også derfor jeg har sat det her initiativ i søen der

får politiet tættere på borgerne

til at drøfte nærmere i politiforligskredsen

og står det til mig skal vi finde en måde så politiet kommer tættere på borgerne

ind med en hurtig indsats og hvor der var folk ude i marken som hurtigt kunne spotte de her unge

der tog man hurtigt fat i i barnet og forældrene

en bekymringssamtale det har en eller anden effekt

i uniform kommer og banker på i hjemmet og tager en bekymringssamtale med et barn og

forældrene det gør at de lige pludselig kan ændre spor væk fra en uheldig retning

jeg vil gerne spørge ministeren om han eventuelt kunne tage kontakt til rigspolitichefen og anbefale en ændret struktur i forhold

hvor man har erkendt fordelen ved lokalt forankrede landbetjente og hvor man ligesom har fastholdt den

er rigtig rigtig vigtigt at vi får det ind på det rigtige spor jeg er fuldstændig enig i har en betydning når der er en i en blå skjorte der banker på og tager en bekymringssamtale med de her unge mennesker så jeg har et håb om at vi får landet de forhandlinger og vi kan komme videre

gerne opfordre til et skriftligt spørgsmål om det

hele af det her så jeg kan få lov til at redegøre lidt nærmere for

gået ud over nogle ting for når betjentene har været brugt til noget andet

nye ekstra politi vi over en fire års periode har aftalt at få er jo cirka det der svarer til den samlede styrke på fyn

som er til udlændinge og integrationsministeren og det er stillet af fru marlene harpsøe

gøre personligt mener jeg at integrationsrådene skal indrettes så de bedst muligt danner ramme om den dialog der skal være imellem

minoriteter der nu er i kommunen men jo også

helt naturligt at borgere lige nøjagtig fra målgruppen indgår i et integrationsråd fordi det kan give en særlig adgang til både viden og

om de integrationsudfordringer der nu engang er men efter min opfattelse

skal der da selvfølgelig også være plads til

bidrage netop til integrationen rundtomkring i

det er vigtigt at understrege at rådene ikke kan vælges ved bindende valg men at

rådene udpeges af kommunalbestyrelsen og såfremt

har det altså efter

det er ene og alene kommunalbestyrelsen der har ansvaret for

også beslutningskompetencen til

ligger der jo også det

ikke er kommunens ansvar at man skal

som jeg også tilkendegav for et par uger siden da spørgeren stillede et

synes jeg at det er på tide foranlediget af netop

få givet det her område et servicetjek

fremmest helt principielt

mener jeg og dansk folkeparti at det er

helt forkert at man absolut skal have en udenlandsk baggrund for at kunne blive valgt til et integrationsråd som er den kontekst man har valgt i helsingør kommune for at

og vi har nogle danske regler hvor det er at vi gerne skulle vælges på lige vilkår uanset om man er mand kvinde eller uanset

der synes jeg at det strider noget mod det demokrati men også den integration som vi jo lægger vægt på

har man en stor opgave i at integrere sig

som danskfødt eller om man kommer fra udlandet der synes jeg at den konstruktion man har valgt i helsingør

ønsker her på christiansborg netop en demokratisk facon hvor

til det ene og det andet valg kan stille op uanset om man så

stiller op til folketinget have have dansk indfødsret og så videre men det skaber

en anelse om at man faktisk støtter op om sådan

det er jo det man på

er jo små miniparallelsamfund

anden etnisk herkomst end dansk hvis man altså stiller op og bliver valgt til det her og den anerkendelse lægger

det

man kan godt afholde et valg men det er ene og alene vejledende og det er

og de mennesker der stiller op har anden etnisk herkomst end dansk de mennesker der skal stemme har også anden etnisk herkomst end dansk så det vil sige at mennesker som er født og opvokset i danmark er fuldstændig fuldstændig udelukket fra at deltage i det her valg selv om

helt almindelige danskere der er født og opvokset her i danmark kunne have en holdning til det og kunne bidrage positivt i et integrationsråd

dansk folkeparti til netop at rejse det over for helsingør

og heldigvis for det medlemmer af dansk folkeparti

holdning til det her ministeren siger på den ene side

siger ministeren det vil jeg ikke gøre noget ved hvorfor vil ministeren som den

dansk udlændingepolitik ikke gøre noget ved det her område hvis der reelt

der har en interesse i det her og især at integrationen jo ikke handler om at en kommunal opgave men det er den enkeltes opgave

ikke mindst svækkede patienter med begrænset appetit

god og varieret mad af høj kvalitet det er regionerne der har ansvaret for at prioritere inden for de enkelte byggeriers faste budgetrammer som er fastsat af ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer

på det nye sygehus i hillerød har region hovedstaden valgt at etablere modtagekøkkener og få leveret maden udefra det bliver formentlig fra regionens køkken på herlev hospital regionen kunne godt have valgt

etablere et produktionskøkken inden for sygehusets samlede budgetramme på fire milliard kroner det er regionens beslutning ikke at gøre det

bruge den eksisterende køkkenkapacitet i

interesserer mig for er hvordan regionerne sikrer at kvalitetsfondsbyggerierne overholder

sikrer at der kommer nye moderne sygehuse op at stå som kan modtage og behandle patienter

også sikrer at den mad der bliver tilbudt

patienterne med at komme sig hurtigt og det er som sagt i den her forbindelse region hovedstadens beslutning at man på

nye hillerød sygehus skal modtage maden

savner alligevel en lille smule

ministeren også vil deltage i en konstruktiv snak om hvorvidt

anlægsramme der er lagt ind i forhold til budgettet

har et regionsråd i region hovedstaden som sådan set har pengene til det og gerne vil bygge det her køkken men man står

som der i forvejen er mangel på

jo den virkelighed

synes bare det er rigtig rigtig kedeligt at opleve hvordan

vi gang på gang rejser den her sag og der

ministeren vil erkende

har anlagt sygehuse hvor man godt har kunnet finde økonomi til produktionskøkkener hvis det er det man fra regionens side har valgt at prioritere

region hovedstaden har valgt at prioritere i hillerød og

region hovedstadens beslutning jeg har også svaret region hovedstaden og også kommunerne i det nordsjællandske

fra regionens side prioritere det inden for budgetrammen

man kan jo vælge som region at finde midlerne i budgettet og prioritere det inden for projektet man kan også som region udarbejde en option på etablering af et køkken som kan indløses senere i projektet

til at sige at de undersøgelser der er lavet jo sådan set viser at hvis modtagekøkkenfaciliteterne ellers er gode og man har et ordentligt koncept

set ikke forskel på kvaliteten om man har en produktionsfacilitet på stedet

bygget et supersygehus i hillerød

bygge det her produktionskøkken synes ministeren er nogen logik

svaret kommunerne at man rejser ønsket om

og det kan man jo så beslutte i regionen

indbudgettere inden for rammen ligesom man har gjort

håndsrækning ud til til supersygehuset i

på baggrund af det som ministeren siger

det her spørgsmål selv om det faktisk kun er meget få midler i forhold til det samlede anlægsprojekt

gerne vil frigive til at kunne etablere det her køkken allerede nu

et produktionskøkken på hillerød sygehus jeg synes sådan set personligt at det kunne være en fin idé det har jeg også svaret både kommunerne og regionen det er region hovedstaden der beslutter om man vil have det inden for den budgetramme der er for sygehuset det har region hovedstaden ikke ønsket det er ikke

region hovedstaden hvis region hovedstaden ønsker et produktionskøkken på hillerød sygehus

produktionskøkken inden for den budgetramme der er for byggeriet det synes jeg

spørgeren bliver ligesom ved med at sige at det er nogle andre der har truffet den beslutning nej det er det ikke det er entydigt region hovedstaden der har truffet den beslutning at der ikke skal være et produktionskøkken

hvor hver fjerde nordjyske virksomhed som har brug for en vvs lærling vurderer at det er svært at skaffe en lærling jævnfør tv2 nords artikel

en erhvervsuddannelse adgangen til faglært arbejdskraft er vigtig for at sikre at virksomhederne kan få den arbejdskraft de efterspørger både på kort og langt sigt regeringen har ikke ændret ved ambitionen om at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse med erhvervsuddannelsesreformen blev der fastsat et mål om at fem og tyve procent af eleverne i

og tyve skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter niende eller tiende klasse

procent af eleverne fra niende eller tiende klasse

stadig for få region nordjylland er helt

forhold til at trække gennemsnittet op da søgningen i regionen

med det højeste gennemsnitlige søgetal det skal sammenlignes med at der er kommuner for eksempel i nordsjælland hvor under fem procent af eleverne fra grundskolen søger en erhvervsuddannelse

en større kulturændring at udfordre de unge i deres uddannelsesvalg så de søger mod erhvervsuddannelserne og ikke per automatik vælger en gymnasial uddannelse en vigtig brik i at ændre søgningen er muligheden for at gennemføre uddannelsen som en

sige at opnå både erhvervs og studiekompetence og den mulighed findes også på vvs energiuddannelsen der ses en stigning i antallet af elever der vælger en eux det er mit håb og min forventning at det også vil slå igennem på en vvs energiuddannelse udskolingen er helt central i forhold til at sikre at flere unge vælger en erhvervsuddannelse og derfor indleder vi i dag drøftelser i folkeskoleforligskredsen om hvordan praksisfagligheden i udskolingen kan styrkes allerede fra august indfører vi desuden en ny praksisfaglig dimension af uddannelsesparathedsvurderingen som kan sikre opmærksomhed på elevernes praksisfaglige kompetencer regeringen og dansk folkeparti har med finansloven

indgået aftale om at følge udviklingen på erhvervsuddannelsesområdet tæt med henblik på at vurdere om der er behov for at iværksætte yderligere initiativer for at styrke erhvervsuddannelserne

faldende tilgang samlet set regeringen har derfor besluttet at igangsætte en analyse af søgningen til erhvervsuddannelsesområdet herunder kommunal variation i søgningsmønstre samt

i undervisningen herudover undersøges vejledningsindsatsens betydning for forskellige kommunale tiende klassetilbud samt brobygnings og praksisrettede aktiviteter i udskolingen når analyserne er færdige vil vi have et bedre grundlag for at kunne gøre status og drøfte hvad vi kan gøre for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne herunder vvs energiuddannelsen afslutningsvis vil jeg nævne at der med trepartsaftalen

tusind og seksten blev indført fordelsuddannelser som er uddannelser hvor der er særlig gode muligheder for at få praktikplads og job vvs energiuddannelsen er både i to tusind og sytten og to tusind og atten udpeget som fordelsuddannelse

taler rigtig meget om det her emne

voldsom mangel på det ministeren nævner så i sin besvarelse at det faktisk er sådan at man i nordjylland er så heldig at der

flere der vælger en erhvervsfaglig uddannelse

en historie fra fra tv2 nord

om at det er hver fjerde virksomhed der står uden de lærlinge de har brug for

næstformanden i det der hedder tekniq råd nordjylland morten fals siger på sigt kan blive en alvorlig stopklods for den positive udvikling de nordjyske vvs virksomheder

har ministeren og regeringen slet ikke overvejet

snak og samtale og dialog og undersøgelser og så videre også er værd at kigge på

hvert eneste år

køre grønthøsteren hen over erhvervsuddannelserne

jeg tror vi alle sammen er enige om det kan være sundt og udmærket at man en gang imellem strammer op og prioriterer bedre

kan ministeren udelukke at den her meget hårde kurs over for uddannelsessystemet

kommer til at have en negativ effekt også i forhold til det her

kort årrække hvor der har været det her to procentskrav

man også kan tiltrække elever til de muligheder der er

kommer fra andre områder måske er der elever som

fordelsuddannelserne i jeres område

socialdemokratiske bod det var jo virkelig noget der ville noget ministeren siger at det er forkert at det er år efter år efter år altså jeg står her med en oversigt over besparelserne på erhvervsuddannelserne i nordjylland hvor der jo i årene frem skal spares tre hundrede million kroner men der er det altså i seksten bare på aalborg tekniske skole seks

at man skal spare kan ministeren helt udelukke at det med pengene spiller ind på hvor attraktivt det er at gå på de

deres rette navn

i den samtale vi har omkring

værktøj og udstyr som

det altså med til at gøre det knap så attraktivt det er derfor vi

at når det handler om erhvervsuddannelserne vil vi gerne stoppe det her omprioriteringsbidrag men

med nye uddannelsestiltag så vi på den måde kan bruge spørgsmålet

gøre det til en reklame til unge mennesker derude om at der findes spændende uddannelser på de

gode muligheder også inden for vvs faget

få job og også få meget velbetalte job

det er faktisk sådan forstår jeg på ham her morten fals at det

om at komme ind og tage de her uddannelser så tak til ministeren for den opfordring jeg håber at ministeren også

anskueliggøre over for eleverne at

til næsten tres timer uden et længere hvil det udgør en stor fare for færdselssikkerheden og det er på ingen måde acceptabelt som jeg forstår sagen der er rejst af tv midtvest er der tale om chauffører der kører meget lange ture

at afdække det her problem og man følger også

nogle chauffører som og det er fuldstændig rigtigt kører

som ministeren er inde på skal de jo stadig væk leve op til til arbejdstidsreglerne og det de giver udtryk for

køre hvile tids bestemmelser faktisk betyder at de kommer til at køre uhensigtsmæssigt meget

der er et citat som jeg synes gør et vist indtryk og

kan for eksempel mærke efter en lang tur at når du hopper ud af bilen

det er virkelig noget der gør ondt man har svært ved at holde balancen og man kan måske blive lidt desorienteret

jo også farligt for os andre i trafikken når

en mere omfangsrig tungtvognskontrol

kigget på det med køre hvile tids bestemmelserne men

op til arbejdstidsdirektivet så ville man kunne stoppe noget af det her

være ministeren siger her i sin besvarelse at han kan forstå på beskæftigelsesministeren at

til at ske noget men kan ministeren ikke bekræfte at det

den siddende regering der ved flere forskellige finanslove har nedprioriteret den indsats som ellers blev opprioriteret under den

regering nemlig tungtvognskontrollen hvor politiet er ude og kontrollere det her

regler for flere kørsler i danmark så er det et politisk synspunkt man kan have

konstatere at det ikke er et politisk synspunkt som man har forfulgt i de socialdemokratiske regeringer der har været så jeg går ud fra

mener at vi skal have de undtagelser fra køre hvile tids reglerne som vi har i dag ellers har man i hvert fald forspildt en chance for at gøre noget ved det

for undtaget kørsel er så arbejdstidsreglerne de håndhæves af beskæftigelsesministeriet og jeg

vi socialdemokrater har ikke foreslået at gøre op med de undtagelser der er

fisk man kører med ender med at blive fordærvet

der er nogle logiske årsager til at man har undtaget noget fra køre hvile tids bestemmelserne men arbejdstidsreglerne skal jo stadig væk overholdes og det er det fokus vi har og der ville vi være glade

vi følger det her tæt og måske sætter os sammen på tværs af partierne og prøver at kigge på hvad

at der skal gøres en ekstra indsats her og hvis man vil spørge ind til om den indsats er på det ene eller det andet eller det tredje niveau og om det er nok

synes stadig væk at ministeren skylder os at svare på det med nedprioritering af tungtvognskontrollen

nedjusteret kontrollerne

af tunge tunge vogne eller om man har nedjusteret i beskæftigelsesministeriet jeg konstaterer at det er beskæftigelsesministeren der varetager den funktion at holde øje med arbejdstidsreglerne og så synes jeg

hvordan det fungerer her i folketinget han har jo været her

at man stiller sine spørgsmål til den minister der har med sagen at gøre

er stillet til miljø og fødevareministeren af herre

det er vigtigt at borgere og virksomheder oplever en effektiv sagsbehandling også når de er i kontakt med mit ministerium og en rimelig sagsbehandlingstid

at der er gået mere end ni år siden det første initiativ til etablering af en marina i det gamle færgeleje ved nyborg blev taget det kan derfor umiddelbart virke som

en voldsom lang sagsbehandlingstid men tingene er ikke altid helt så så enkle forløbet har

bestået af i alt tre separate ansøgningsforløb kystdirektoratet har løbende været i dialog med ansøger

i alle tre ansøgningsforløb er afgørelserne hver gang blevet påklaget hvilket naturligvis forlænger

ønskes placeret i et område der er omfattet af fredning og sagen har derfor i første omgang været behandlet i fredningsnævnet forud for behandlingen i kystdirektoratet

er det berørte område i storebælt et

områder for marsvin og udpeget som internationalt natura to tusind område blandt andet for at beskytte og sikre bemeldte marsvin det betyder at lystbådehavnen skal anlægges i et område hvor en af danmarks største forekomster af marsvin lever det betyder ikke at der ikke kan realiseres en marina men det betyder at det er vigtigt at lave grundige undersøgelser af konsekvenserne ved at anlægge en marina lige netop der kystdirektoratet har stort fokus på løbende at udvælge opgaveløsningen herunder at søge at nedbringe sagsbehandlingstiden

lægges vægt på en tilgang hvor der arbejdes aktivt på at finde løsninger sammen med ansøgeren det kan nogle gange betyde at det samlede forløb tager længere tid til gengæld er målet at det gerne skulle resultere i mere realiserbare projekter på den baggrund mener jeg samlet set at sagsbehandlingstiden i det konkrete tilfælde har været rimelig grundet de forskellige ansøgningsprocesser som jeg netop har

opremser ganske mange detaljer fra sagen mit spørgsmål her

selvfølgelig udgangspunkt i den konkrete sag

er mere principielt og det er spørgsmålet om

det havde jeg håbet ministeren ville være enig med mig i men sådan hører jeg det ikke jeg har en klar opfattelse af at ansøgerne ikke ikke har set den her proces som særlig hensigtsmæssig mit indtryk er ikke at de synes at det er

rimeligt med ni års sagsbehandlingstid ikke mindst på baggrund kan man sige af de hvad skal vi kalde

behandling men frem for

marsvin og marinaer og bådpladser

egentlig hellere løfte den lidt højere op og jeg vil gerne have ministeren til at indrømme at den her sagsbehandlingstid

en borger eller en virksomhed i det her tilfælde og jeg kunne godt stadig væk tænke

sikre at virksomheder og borgere for ikke står i den samme situation den dag du ønsker

få opført en lagerhal kan du forvente en ti års

det kan ministeren da ikke mene er rimeligt det vil

det er derfor jeg opridser sagens forløb den sag jeg ikke vil forholde mig til er den verserende klagesag

at skitsere at der altså er tale om om tre forskellige sager med en række forskellige instanser involveret

selvfølgelig på at kunne levere nogle hurtige svar særlig fordi nogle af de spørgsmål man får

stærkt forbundet til årstiderne hvilket vores benyttelse

myndigheder blandet ind i sagen og så har vi desuden noget eu eu ret der ligesom blander sig i den her sag jeg er fuldstændig enig

er kompliceret men ni en halv år er simpelt hen for lang tid for hvem som helst at vente på en afgørelse jeg er egentlig ikke så optaget af om det er en afgørelse der går i den ene retning eller i den anden retning men alle borgere og virksomheder

i den tid man man med rimelighed kan forvente at skulle vente men det her er jo ikke én sag det var derfor jeg startede med at skitsere at der altså

om tre forskellige sager der jo også har en kompleksitet derfor skal sagsbehandlingstiden stadig væk være rimelig uanset hvilken type svar man får men for mig er der altså også noget i det her med at det ofte kan være vigtigere at få det rigtige svar end det hurtige svar fordi det hurtige svar i mange tilfælde vil være en blank afvisning hvis man er i tvivl

måde snart får sin afgørelse og at man vil gøre noget for at sikre at

lade borgeren og i det her tilfælde investorgruppen stå med det endelige ansvar for at skulle kunne løfte så tung en sagsbehandlingsbyrde som

godt tænke mig ministeren siger et par

så det vil jeg meget nødig begynde at blande mig i

vi deler jo fuldstændig opfattelsen af at

hvad enten man er privatperson eller privat virksomhed eller offentlig virksomhed for den sags skyld i det her land

har man krav på en rimelig hurtig

det er derfor jeg siger at det skal vi

det skal jeg også have i mit ministerium det skal jeg sikre at mit ministerium og hvad der ligger derunder

er tidssvarende og i øvrigt administreres hensigtsmæssigt

om fortidsminder og tidssvarende men det lykkedes

jeg har set sagen i pressen om om det her ulovlige halvtag som ejeren skal fjerne fordi det er opført uden tilladelse for tæt på en gravhøj

jeg må bare sige at ja jeg mener at beskyttelsen af vores kulturarv

det gælder også beskyttelsen af vores fortidsminder og deres omgivelser om det er oldtidshøje om det er

jeg synes det er vigtigt fortidsminderne der er fredet efter museumsloven skal ikke skjules

sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer og

omkring fortidsminder som vi har haft i mange år hvor man ikke må opføre bebyggelse og hvor man ikke må plante træer

år siden blev der som opfølgning på aftalen om danmark i bedre balance gennemført et servicetjek af kommunernes administration af flere af beskyttelseslinjerne i naturbeskyttelsesloven herunder fortidsmindelinjen og undersøgelsen viste at kommunernes administration er hensigtsmæssig og at

sjældent heldigvis klages kommunalbestyrelsen kan dispensere fra forbuddet i særlige tilfælde og jeg har ikke grund til at sætte spørgsmålstegn ved om kommunerne og miljø og fødevareklagenævnet administrerer reglerne hensigtsmæssigt jeg kan nævne at regeringen ikke har planer om at ændre reglerne om beskyttelseslinjen

at der administreres hensigtsmæssigt

ministeren er også meget optaget af at vi skal bevare vores kulturarv og

for det første en generel dispensationsadgang for eventuelle byggerier tættere

også den her mulighed for reduktion af beskyttelseslinjen altså hvor man generelt reducerer zonen omkring fortidsmindet

ser for mig ud til at man anerkender at eksempelvis bebyggelse byggerier byudvikling spiller en stor rolle og

altså det virker ekstra mærkeligt at man så i en konkret sag

til at hugge eller stikke i og jeg medgiver at vi ikke skal diskutere konkrete sager

to muligheder for at vi ser bort fra beskyttelseslinjen og på den anden side

konkret meget meget hårdt hvor enkelte borgere så kommer i klemme det synes jeg virker underligt og det håber jeg ministeren har

at dispensere fra reglerne skal man så ikke udnytte den mulighed

muligheden for at undlade at dispensere vi har en hovedregel og så har vi muligheden for at lave undtagelser og der går man jo så ind konkret

vurderer i det enkelte tilfælde synes vi det er rimeligt at lave en anden praksis her

at vi skal værne om vores fortidsminder og at vi skal gøre

partifælle fra randers michael aastrup jensen på et tidspunkt

at der burde være mulighed for at nogle af de her gravhøje simpelt

jævnes med jorden jeg vil høre om ministeren

på vores land er med til at minde os om hvem vi er i dag hvorfor

og risikerer deres liv for det her land det er de værdier der ligger spredt

der er mennesker som føler sig kørt over af systemet ved tilfældigheder

og jeg håber at ministeren på et tidspunkt vil være med til at lave en

mit lille højstemte indslag før men jeg synes at vores kulturarv

jeg synes også at mennesker i dagens danmark har en ualmindelig stor værdi det er dog

der er i live i dag der skal bære landet frem så der skal foretages balancerede hensyn hertil

vores fortidsminder hvis først vi fjerner dem kommer de aldrig tilbage og de minder os om noget som vi hver dag

åbnet og jeg vil starte med at give børne og socialministeren ordet

vil pålægge regeringen senest den første januar to tusind og nitten

at borgere med en psykisk lidelse der bor i egen bolig har let adgang til et socialt akuttilbud og det foreslås sådan helt konkret at alle kommuner med undtagelse af de allermindste forpligtes til at etablere sociale akuttilbud til mennesker i akut psykisk krise som har døgnåbent og har døgnåben akuttelefon mulighed for overnatning samt en udkørende funktion forslagsstillerne vurderer at

vil koste cirka to hundrede og tredive million kroner det første år og to hundrede og fem million kroner årligt efter etablering og de foreslår at finansiere forslaget ved at genindføre en udligningsskat på pensionsudbetalinger jeg vil gerne indlede med at sige at

der er tale om et rigtig sympatisk forslag som har nogle rigtig gode intentioner bag sig det er vigtigt at mennesker med psykiske lidelser får den

jeg deler også glæden over at de sociale akuttilbud der er blevet afprøvet og udbredt med finansiering fra satspuljen

har vist gode resultater og har hjulpet rigtig mange mennesker

det svært når de har oplevet akutte psykiske kriser der er imidlertid en række forhold der gør at regeringen ikke kan støtte forslaget om at pålægge kommunerne at etablere sociale akuttilbud projekterne med afprøvning og udbredelse af sociale akuttilbud har som nævnt vist gode resultater

har et enigt folketing også sørget for at der er etableret en lovhjemmel så alle kommuner kan oprette sociale akuttilbud i samarbejde med andre kommuner regioner og private leverandører

for at man kan oprette de sociale akuttilbud trådte altså i kraft den første januar i år og der er allerede en række kommuner der er i fuld gang blandt andet har langt de fleste af de kommuner som har været en del af satspuljeprojekterne med akuttilbud

og de fem kommuner der var med i den første afprøvning der indgik i satspuljeaftalen fra to tusind og otte har stadig væk akuttilbud socialstyrelsen er

bekendt med at i alt atten kommuner i dag har eller overvejer at oprette akuttilbud det viser at kommunerne sagtens kan drive akuttilbud og få gavn af dem uden at folketinget behøver at påtvinge det

unødvendigt at gøre det til et egentligt lovkrav med den nye hjemmel

kan alle kommuner gå i gang hvis de vil og jeg tror at rigtig mange kommuner vil se potentialet og glæde sig over de muligheder som de altså har fået fra med den første januar i år det leder mig så over til at sige at det jo netop ikke er sikkert at et socialt akuttilbud

vil være det mest hensigtsmæssige i alle kommuner

men de har også mulighed for at vurdere hvorvidt et socialt akuttilbud er det mest relevante i forhold til kommunens øvrige tilbud og indsatser for målgruppen generelt

socialt akuttilbud er et supplement til kommunernes eksisterende indsats efter serviceloven og der kan være forskellige måder hvorpå det altså er mest hensigtsmæssigt at supplere den indsats

generelt skal vi undgå at føre en

kommunerne er forskellige og har forskellige indsatser og kommunernes borgere har forskellige behov det underbygges af at evalueringen af projektet med udbredelse af akuttilbuddene viser at der var stor variation i antallet af henvendelser til de sociale akuttilbud som reglerne er i dag

kan kommunerne i høj grad også vælge at etablere et socialt akuttilbud der er tilpasset det behov der måtte være i deres lokalområde nogle steder kan det være oplagt at have en udkørende funktion andre steder

er begge dele et krav og det betyder at der vil være stor risiko for at vi forpligter kommunerne til at oprette funktioner som der sådan set ikke er en efterspørgsel efter det vil være spild af ressourcer som jo kunne gøre mere gavn på andre måder i dag er det også muligt at oprette akuttilbud i samarbejde med andre kommuner og det kan give rigtig god mening i nogle områder

det kan også bidrage til at der er de nødvendige specialiserede kompetencer til stede dette risikerer vi altså ligeledes at underminere ved at pålægge langt de fleste kommuner at de skal oprette særskilte tilbud

også relevant at nævne at forslaget medfører væsentlige udgifter forslagsstillerne vurderer at det vil koste to hundrede og tredive million kroner det første år

det er imidlertid børne og socialministeriets vurdering at det kan komme til at koste omkring fire hundrede og halvtreds million kroner i etableringsåret og fire hundrede og tyve million kroner herefter det er afgørende for mig at vi bruger pengene på socialområdet så det

allermest til gavn for borgerne og derfor er det også vigtigt at vi prioriterer rigtigt her er der tale om midler i en størrelsesorden der vil kunne give et markant løft af indsatsen

på handicapområdet eller for udsatte børn og unge betydeligt og derfor mener

vi skal bruge dem på at pålægge kommunerne indsatser de allerede kan iværksætte i dag hvis den enkelte kommune vel at mærke vurderer at det vil gavne deres borgere

jeg synes at forslaget er sympatisk men det er således at kommunerne allerede i dag har mulighed for at oprette sociale akuttilbud og jeg mener desuden ikke vi skal fratage kommunerne muligheden for at tilrettelægge deres indsats efter deres borgeres konkrete behov derudover vil forslaget kræve en meget stor økonomisk prioritering en prioritering jeg mener vil kunne gøre mere gavn på andre måder på den baggrund kan regeringen ikke støtte forslaget

håber jeg at flere kommuner end dem der allerede er i gang vil se potentialet i sociale akuttilbud og vil udnytte den mulighed vi har givet

jeg er selvfølgelig bekendt med den lovændring som ministeren

henviser til og som gør det muligt for kommunerne at oprette her sociale akuttilbud til borgere der er i psykisk krise og det der jo er hensigten her er at sikre at alle de borgere uanset hvilken kommune de bor i om det så er en af de atten kommuner der enten har eller tænker på at etablere et tilbud

omkring firs andre kommuner som ikke

det ligger jo i forlængelse af en diskussion vi tit har på sundhedsområdet hvor vi ser store problemer med geografisk ulighed i sundhed altså hvis vi lavede en parallel til

jo være helt utænkeligt at det skulle være op til den enkelte region om man ville stille et behandlingstilbud til rådighed

kun hvis man boede i region midtjylland eller sjælland ville kunne få en given behandling og det er lidt det vi ser når det gælder psykiatrien i kommunerne

op til den enkelte kommune om man vil stille det til rådighed

at der er ens rettigheder for borgerne uanset

stiller det op som om det er sociale akuttilbud eller ingenting

det er en måde at få hjælp på eller ikke at få nogen hjælp overhovedet

jo vigtigt at sige at kommunerne jo sådan set allerede

er forpligtiget til at yde hjælp til

vi kan så se at med hjemmelen der er givet her per første januar er der flere kommuner som vælger at drive og oprette sociale akuttilbud og det

man skal have blik for at kommuner kan være forskellige man kan have indgået samarbejdsaftaler med en anden kommune eller der kan være en organisering som gør at man i den enkelte kommune tænker at

at de skal prioritere sådan et socialt akuttilbud fordi de i stedet har en anden organisering som altså passer bedre

den nuance også forekommer og at det altså ikke er

det som vi lægger op til og som der også står klart i teksten er jo at man skal sikre at alle borgere har let adgang til det det betyder ikke at det fysisk skal være placeret i hver enkelt kommune hvis ikke det er det

giver mening men alle borgere uanset hvilken kommune de bor i skal have let adgang frem for at det kun er i de omkring atten kommuner som vi taler om i dag men det som jeg godt kunne tænke mig at høre ministeren forholde sig mere til er det her med at vi har et sundhedsvæsen hvor det

for nogle tilbud og hvilke rettigheder man har og så

i kommunen og har en psykisk krise hvor det er utrolig forskelligt og hvor det er meget vanskeligt som borger at finde ud af hvilke tilbud

jeg kunne godt tænke mig at vi havde

og sådan set helt op i formålsparagraffen

lige præcis at man tager afsæt i en individuel og konkret vurdering

lige præcis fordi der på socialområdet kan være rigtig mange forskellige løsninger der skal til

er at det stadig væk skal være baseret på en individuel og konkret vurdering og er der tale om at

på psykiatrien og forebyggende og tidlige indsatser det er et vigtigt område at drøfte og der er ingen tvivl om at der er rum for forbedring når det handler om at forebygge og forhindre at mennesker med psykiske lidelser bliver indlagt igen

fordi de opfølgende og forebyggende indsatser ikke er gode nok der er lang vej igen før vi kan være tilfredse med den behandling og særlig de overgange der er mellem behandling i psykiatrien og hjælpen i kommunerne som patienter med psykiske lidelser oplever alt for mange bliver udskrevet for hurtigt uden den nødvendige hjælp vi hører at vores politi og medarbejderne i den almene boligsektor eksempelvis fortæller om et stigende grupper af mennesker som overlades i deres varetægt uden behandling eller nødvendige sociale indsatser konsekvenserne er store for både de berørte borgere og for vores personale som ikke er i stand til at hjælpe på bedste vis vi mener at der er behov for bedre sammenhængende forløb

sikrer at der er tilbud til stede for de mennesker

som har behov for det vi tror dog ikke nødvendigvis at den rigtige løsning er at pålægge alle kommuner at indføre et socialt akuttilbud i nøjagtig den form som er beskrevet i beslutningsforslaget vi ved at der i mange kommuner og regioner findes forskellige tilbud som fungerer rigtig godt for eksempel psykiatriens hus i silkeborg og et lignende tilbud i københavn og i andre kommuner og regioner findes der andre gode tilbud

akuttilbud som det beskrives i beslutningsforslaget og som er afprøvet i satspuljeprojekterne er gode

og at alle skal have præcis de samme tilbud på den baggrund kan vi ikke stemme for forslaget men vi noterer os de gode resultater af satspuljeprojektet og forventer at kommuner og regioner tager deres ansvar på sig og etablerer de rette tilbud til de mennesker som har behov

at vi får mulighed for at debattere psykiatri

ikke fungerer optimalt

se hvad der står udgifterne første år

af de vigtigste er at vi ikke tror at modellen passer alle steder i danmark

udgangspunkt i det satspuljeprojekt som involverede fjorten kommuner i danmark den ene kommune

fulgt vores akuttilbud i hele perioden

personalet og

evaluerede vi det og vi fandt ud af at vi

ret god succes med det

en af de kommuner hvor det blev brugt mest vi havde en hundrede og sytten henvendelser om måneden

værelser der lå skærmet med egen indgang og

ikke i den grad vi havde regnet med

en seng her nej man kommer og sætter sig i en stol og så taler man så taler man med en af de to som virkelig ved noget om

videre til psykiatrisk skadestue eller om man måske skal tage lidt mere medicin eller de tager

sidder der men vi har nedlagt de to sengepladser

når vi ser på beslutningsforslaget der siger at man som minimum

er alle kommunerne de passer til når jeg ser på tallene fra københavns kommune

ville være lidt anderledes end i en lille kommune som greve

skadestue og var blevet indlagt derfor synes jeg

vigtigt tiltag og jeg håber selvfølgelig at kommunerne selv går ind og kigger på hvordan vi er med

at forebygge det her det er kommunens ansvar

det kommunale selvstyre men det er

taler om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen når vi ser på

region og kommune til at samarbejde vi må se på det når sundhedsministeren kommer med en psykiatrihandlingsplan der virkelig skulle gøre

har en psykisk sygdom jeg håber i hvert fald

alt lige fra forebyggelse til

eller som man også kan have ved her akutsteder sociale udfordringer

generalisere og kun gøre det til en slags jeg ved i hvert fald at de kommuner der har

for de mennesker der har haft de her problemer eller udfordringer uanset om det har været socialt eller om det har været i en krisesituation

hele evalueringen igennem og kan også se at dem der er sværest stramt jo ikke

men vi kan i hvert fald hjælpe dem der står med problemet og har brug for den vejledning så

fru liselott blixt siger at hun håber at kommunerne løfter den opgave og det er jo et fromt håb

i forhold til at kommunerne løfter den her opgave med forebyggelse og tidlig opsporing og behandling af psykisk sygdom jeg synes ikke det er tilfredsstillende og jeg synes vi ser en urimelig stor variation

hvilken bopælskommune man har i forhold til hvilken hjælp man kan få

blixt at være forskellige tilbud man skal have i forskellige kommuner og det er

en tilpasning og det har der jo også været i forsøget men evalueringen viser jo at stort set alle steder hvor man har lavet det her

har en god ting for mig viser det at det faktisk er et projekt eller et forsøg som vi burde se i hele landet

af de kommuner som har haft flest henvendelser og i stigende grad men af de henvendelser man har fået er

middelsvær krise og to procent alvorlig krise det er vigtigt at se hvad det

så jeg synes det er svært at udlede hundrede procent at den her kan passe ind i alle kommuner

mere for at sidde i den end at ligge i den og sove

det skal være men vi bliver nødt til at se det i sammenhæng med en hel psykiatriplan vi bliver nødt til at se hvordan

pengene bedst vi har diskussionen med regionerne der nedlægger sengepladser kommunerne skal overtage uden at der følger penge med det bliver vi også nødt til at se på for

have spurgt regeringen mange gange fået et klart tilsagn om at sådan en kommer der der synes jeg at

det gælder både regionerne og kommunerne har en større systematik

projekter forsøg midlertidighed

lærerne og pædagogerne klædt på vi skal sikre at vi tager hånd om de stressramte de degressive

ældre der sidder på et

støtter venstre også de varme intentioner i beslutningsforslaget fra enhedslisten

kan løse alle problemer i forhold til manglende sammenhængskraft mellem

i kommuner og regioner lad mig lige understrege psykisk lidelse

er et stadigt stigende problem

bliver det kronisk derfor har vi behov for i øget omfang inden for psykiatrien at kunne opspore det kræver det nære og hvor det er alvorligt at

det kræver at aktørerne behandlingspsykiatrien i regionerne og socialpsykiatrien i kommunerne bliver bedre til at koordinere

borgeren uanset om det er en pårørende eller en medborger der bliver ramt af en psykisk lidelse skal ikke gå fra et system til et andet

skal ikke have følelsen af at der er bump på vejen i forhold til den behandling man får om det er kommunalt eller regionalt

i det sammenspil

fra satspuljeprojekter

på at man med

den psykiske

dem der var omfattet af forsøget

vil man ikke mindst med det fokus der vil være på den manglende mentale trivsel øge indsatsen på det her område vi kan bare ikke lovgive os ud af det for vi kan ikke

en løsning herinde hvor vi siger at som minimum skal det være sådan og sådan og dermed begrænse at to kommuner i samarbejdets ånd kan gå sammen eller vurdere

behov for akutsenge eller vurdere at

laver et samarbejde med regionen i forhold til den udadgående

og det er på den baggrund at venstre ikke støtter beslutningsforslaget

forslagsstillerne til beslutningsforslaget at der mangler en dimension og det er civilsamfundet jeg ved godt at jeg nu kan blive skudt i skoene at kernevelfærden skal gå over til frivillige

en række af de her mennesker kan få behandling for deres lidelse af et behandlingssystem men kan få velvære i den videre tilværelse ved at være i kontakt med foreningsliv og andre ting

og der kan vi måske trække mere på civilsamfundet eller det frivillige

med det for eksempel i det tilbud der hedder headspace som er et tilbud målrettet unge og som jo på nogle træk minder lidt om det vi har gøre med her som så er et tilbud

målrettet voksne der er også forskelle men det er bare for at sige at

har en principiel modstand mod at man inddrager civilsamfundet men jeg synes at

carl holst siger at det ikke er muligt at lave en lovgivning som tager højde for

det ikke er muligt at lave en lovgivning som tager højde for at man nogle steder vil have gavn af samarbejde

konkrete projekter der så har været finansieret via satspuljen så kan vi jo også se at de projekter har rumme meget forskellige kommuner der er både københavns kommune som er en af de fjorten i runde to og syddjurs kommune som er inden for den samme projektbeskrivelse

kan rumme kommunernes forskelligheder men som dog sikrer at man skal kunne have et tilbud a la det her så borgerne ved hvad de

og mødte faktisk ved den lejlighed

det her er farligt der

er der en modstand mod frivillige i forhold til mødet når unge mennesker kommer og siger jeg har ikke brækket en arm men jeg har ondt i sjælen for den er knækket

den modstand jeg refererede

det tilbud som jo skal være det der kitter socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien sammen og det

beslutningsforslaget opererer det var derfor jeg tillod mig

meget faglig i forhold til at man

minimum man bliver nødt til at tage individuelle hensyn i de enkelte kommuner og der bliver opereret med minimumstilbud der skal være til stede heriblandt senge

sig gøre at lave et forsøg og et projekt som har kunnet rumme meget forskellige kommuner

at man kunne fremmøde anonymt uden at man blev visiteret

perspektivet i at vi her fra folketingets side siger

så man ved hvad man kan regne med hvis man kommer i akut krise hvor man kan henvende sig og

var godt også selv om det opererede på tværs

når fru stine brix forsøger at skyde mig i skoene at jeg siger det ikke kan lade sig gøre

lade sig gøre og man er ved at udrulle det

det vokser nedefra og det glæder jeg mig over jeg tror bare det også skal vokse nedefra nedefra skal det vokse for det er kommunerne der har fingeren på pulsen i forhold til hvilke behov der er hvilke muligheder man har og hvilke indsatser der skal kunne tages så har alle en rettighed serviceloven og andre

også to årsager til at vi i liberal alliance

satspuljeforsøget

brugerne var glade for tilbuddet og at det gav en tryghed at vide at man kunne få hjælp døgnet rundt men det blev ikke vurderet om det er det her

mange gode intentioner der er rigtig mange gode forslag

mest for pengene hvor er det vi hjælper flest mennesker for de ressourcer vi nu engang har

at alle kommuner skal have et socialt akuttilbud

hen god idé at vi centralt beslutter det det

er finansieringen enhedslisten foreslår jo en

brandbeskatning af pensionisters opsparing det er ikke en overraskelse for mig at enhedslisten foreslår det og det er nok heller ikke en overraskelse for enhedslisten at liberal alliance ikke ikke ønsker at genindføre den her her overbeskatning så liberal alliance

i psykiatrien flertallet af

kræver enten visitation eller en forudgående aftale og derfor er der med meget stor sandsynlighed en gruppe af borgere der ikke har adgang til de tilbud de har brug for og som passer til deres akutte

som er døgnåbent og døgnbemandet og hvor borgere med akut psykisk krise kan henvende sig uden

også meget optaget af i alternativet at der mangler tilbud til den gruppe og derfor har vi i vores eget sundhedsudspil faktisk fokus på at vi gerne vil have flere psykiatrihuse

mindre psykiatrihuse

en anerkendelse af at det kan

at navigere i det meget sektoropdelte psykiatriområde og vide hvor man skal henvende sig for at få hjælp og specielt for den målgruppe som det her forslag også handler om de psykiatrihuse som vi

psykiatriens hus i region midtjylland at det har en positiv effekt også i forhold til antallet af indlæggelser

også medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser

styrke muligheden for at man kan klare sig i sit eget hjem og ikke ikke

vi ønsker også hvis jeg lige skal nævne vores egne ønsker i den her forbindelse

de tilbud som vi foreslår at man

lidt mere nuanceret forhold og en lidt mere nuanceret tilgang til forbruget af medicin og de komplementære muligheder som anvendes i psykiatrien så vi er enige med

det giver god menneskelig mening

oprette de her akuttilbud og det giver også god samfundsøkonomisk mening fordi det nedbringer antallet af sengedage for målgruppen bla

akuttilbuddene om det skal være i præcis den her

hjælpe borgere der har brug for hjælp

set det der er meningen med serviceloven det gælder selvfølgelig også borgere med psykiske lidelser gennem satspuljen har der været en form for udviklingsarbejde kan man måske kalde det af akuttilbud til mennesker med psykisk lidelse der bor i egen bolig men det er forskelligartet efter de forskellige kommuners størrelse og behov

tage én bestemt form og lægge ned over alle kommuner fordi der er så mange ting der spiller ind i kommunernes vurdering af hvad de har brug for til de enkelte borgere men man kan sige at det i hvert fald også på forskellig måde har været en succes og kommunerne har uden tvivl oplevet at have gavn af de to forløb fra satspuljen og set deres forskelligartede behov

forholder sig til de løsninger der passer bedst til den enkelte kommune derfor vil vi egentlig gå en anden vej end den som forslagsstillerne gør her idet vi inspireret af forslaget til folketingsbeslutning som enhedslisten har

at diskutere hvad deres erfaringer er

lære har taget det

løser den type opgaver her det tror jeg

også kunne bidrage med når vi sidder herinde i folketinget

så med de ord anerkender jeg enhedslistens ønske om at bidrage til at løse nogle af de her problemer som vi har som borgere med psykiske lidelser men jeg vil gå en anden vej end den enhedslisten

af sociale akuttilbud i den kommende psykiatrihandlingsplan dels at forpligte kommunerne til at sikre at alle borgere har mulighed for let adgang til akuttilbud begge intentioner synes vi i sf er rigtig fornuftige sociale akuttilbud er en enorm hjælp og et vigtigt tilbud for mennesker med psykiske lidelser og det viser erfaringerne på området

som der også er redegjort for i bemærkningerne til forslaget

har man gennem to nu afsluttede satspuljeprojekter fra henholdsvis to tusind og otte til

to tusind og fjorten sytten arbejdet med at udbrede sociale akuttilbud de gode resultater blandt andet i forhold til

øgede velbefindende og færre indlæggelser og sengedage i den almene psykiatri vidner om at der virkelig er noget at komme efter her både for den enkelte borger men også for psykiatrien og jeg tror vi alle sammen

at blive afvist når de henvender sig nogle steder nogle gange betyder det bedrøveligvis også

med indlæggelse og nogle gange med tvang fordi man ikke har fået den hjælp man skulle have

kerneydelser som er nævnt i

mulighed for at kunne møde op i akuttilbuddet uden visitation og mulighed for at overnatte i akuttilbuddet

for at skabe nogle robuste og understøttende tilbud der kan rumme at modtage borgere der ofte har et stort behov og kommer med kort varsel

samme forbindelse fornuftigt at forslaget også peger på at tilbuddene skal rumme en udkørende funktion til borgere som har fået det akut psykisk dårligt

ikke selv kan komme til tilbuddet alt i alt synes vi fra sfs side at det er et rigtig fornuftigt forslag og at intentionerne og ideerne bag er gode jeg skal ikke gå meget ind i den foreslåede finansiering i forslaget men vil blot erklære at vi fra sfs side er villige til at skaffe en finansiering sammen med forslagsstillerne og andre der måtte bakke op og på den baggrund støtter sf

der bor i egen bolig har let adgang socialt akuttilbud vi

med undtagelse af de allermindste spørgsmålet er om det er den bedste måde

og der må vi sige at

trives der det er enormt vigtigt

de her akuttilbud og jeg tror at kommunerne sammen

supplement til kommunernes eksisterende indsats efter serviceloven som jo

en individuel konkret vurdering vi tror på

nogle akuttilbud der ligger tæt på borgerne og det vil være det fuldstændig rigtige at gøre nemlig

uanset hvilken kommune de bor i skal have en let adgang til et socialt akuttilbud et socialt akuttilbud er et sted hvor man kan henvende sig uden at man først skal visiteres til det og det er vigtigt hvis man er i en akut psykisk krise

tale om borgere som i forvejen er kendt med psykiatrisk lidelse for eksempel angst eller depression og som så oplever en pludselig forværring og har brug for hjælp

en krise som måske kan lede til

to gange været forsøg med sociale akuttilbud

igen fra to tusind og femten til

i første runde fem

fjorten kommuner der

evaluering af socialstyrelsen

nu ved vi det nu ved vi

et rigtig godt tilbud lad os sørge for at alle borgere så kan få gavn af det det

er et tilbud som især er målrettet de borgere som ikke er blevet så syge

og det er et tilbud som vi kan se kan forebygge at man ender der og

stabilisere en krise

at blive frisk

også rigtig vigtigt at det er tilbud som er døgnåbne for

ikke nødvendigvis respekterer de normale åbningstider fra ni til syttende

i nogen der kan hjælpe en når det er en weekend aften eller måske nat vi kan også høre at det især giver meget stor tryghed at man ved at der er nogen der tager telefonen eller nogen som man kan henvende sig til uanset hvilket tidspunkt vi

forsøg projekter og midlertidighed

er ikke for at sige at forsøg per definition er dårligt det kan være nødvendigt

som jeg synes der godt kan være lidt tendens til at man laver et forsøg det

med sammenhæng et problem med at

en borger uanset om man bor i albertslund eller

kan få af hjælp at det er gennemskueligt hvor man skal henvende sig hvis man eksempelvis har et psykisk

på sundhedsområdet som jo især dækker den regionale del af psykiatrien

der snakker vi tit om hvordan vi sikrer at

om man bor i nordjylland eller region sjælland og jeg synes faktisk at vi på det her godt kan lære noget når det handler om den del af psykiatrien som kommunerne tager sig af det er jo godt

atten kommuner som har valgt at videreføre det projekt som de har været en del af via satspuljen men hvad med alle de andre herre carl holst fra venstre sagde at han

så min tålmodighed rækker i hvert fald ikke til

det er muligt for de kommuner der ikke har været med i første omgang at etablere det

ud over at er et tilbud som har forebyggelse og tidlig behandling som omdrejningspunkt noget vi

psykiatri som jo er stærkt belastet

fra både pårørende sundhedspersonale og patienter at man oplever at man ikke kan blive indlagt selv om man har meget behov er plads

man oplever at blive udskrevet før man rent faktisk er færdigbehandlet fordi der ikke er plads

af sengedage i den regionale psykiatri så her

den regionale psykiatri ved at aflaste de psykiatriske afdelinger og løse nogle opgaver før man når dertil det er ellers en opgave vi har

at tage hånd om fordi vi mangler det personale der skal til for at kunne udvide tilbuddet der

tilbuddet

nogle af de mennesker som vi at komme i kontakt med på andre måder

kontakt med psykiatrien men samtidig

sfs ordfører havde fuldstændig ret i pointen om at det her skulle ses i

med ønsket om en samlet handlingsplan for psykiatrien det er jo selvfølgelig helt centralt vi har så

og vi har så meget brug for at vi får set på hvordan

sikrer at de tilbud vi laver hænger sammen

forstås vi har tidligere

vi skal arbejde videre med uanset hvad

det her tema også kan indgå i sådan en handlingsplan

ufleksibelt at det ikke ville kunne tage hensyn til

mange andre steder kommuner som har forskellige

forskellig størrelse så efter min mening kan vi sagtens

krav til kommunerne om at man skal have sådan nogle sociale akuttilbud til mennesker i psykisk krise som tager højde for at kommuner selvfølgelig er forskellige

i nogle kommuner vil være oplagt at lave et samarbejde det er klart at giver mening at læsø kommune

udgifterne de udgifter vi har anslået er baseret på den evaluering der er lavet hvor det fremgår at akuttilbuddene i gennemsnit har kostet to million kroner at drifte

samlede udgifter til to to hundrede og fem million kroner ministeren mener at det koster det dobbelte

frem til ministeren vil uddybe

og jeg håber at vi sammen kan arbejde videre

også tager hånd om at der skal være mere systematik

den tidlige behandling som efter min mening

i emnet som jeg tror vi alle sammen

hvordan vi ser på emnet

bemærkning var bemærkningen om at

jeg fik det måske til at lyde

kan da tro på at det er gavnligt at noget vokser nedefra vi bliver nødt til at gøre noget ovenfra nu var både ordføreren og jeg inde på civilsamfundets betydning i drøftelserne tror ordføreren at det er mere bæredygtigt at man lovgiver sig til en forpligtelse end at man siger at noget vokser nedefra uanset om det

og jeg tror det handler om én ting penge hvis ikke man har

at tilbuddet

det er jo tilfældigt altså hvad var det for nogle kommuner der indgik i forsøget det er jo ikke fordi det er de fjorten

jeg synes faktisk det er vigtigt at vi kan sikre at borgerne uanset hvilken kommune de så bor i om det så

blevet udvalgt til at indgå i et forsøg

supergodt tilbud som vi kan se virker og derfor synes jeg også vi skal sikre

forandringsledelse der er atten kommuner der har lavet det her de skal så have at vide i har godt nok lavet det her

jeg mener er noget fundamentalt og grundlæggende i det her jeg anerkender synspunktet om tålmodighed men hvad hjælper en utålmodig adfærd der ikke har en effekt fordi den ikke er rodfæstet i det kommunale selvstyre det får de psykisk sårbare medborgere i danmark det ikke

ansvar med herindefra til at finansiere det og det ville jo gælde for alle kommuner det er klart også de kommuner som allerede har etablerede tilbud så det ville jo være en måde at sikre på at det rent faktisk fortsætter også i de kommuner uanset hvordan økonomien så udvikler sig for man kan sige at konsekvensen af det synspunkt som

ikke vil kunne etablere det hvorimod de kommuner der har en god økonomi måske har en bedre chance

at gøre med en gruppe som er alt for sårbar og som har så meget brug for at der er et tilbud til dem til at overlade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

er børne og socialministeren værsgo

vil pålægge regeringen at ændre reglerne for anbragte børns og unges egenbetaling

kan kommunerne træffe afgørelse om at anbragte børn og unge under atten år der har indtægter fra for eksempel et fritidsjob skal være med til at betale udgifterne

opholdet og det vil forslagsstillerne have lavet om så de unge fremover ikke kan opkræves egenbetaling af deres indtægter fra et arbejde forslaget lægger op til at ændringerne skal ske inden udgangen af indeværende folketingsår begrundelsen er bla

at reglerne om egenbetaling mindsker anbragte

og unges tilskyndelse til at tage et fritidsjob som kan være med til at ruste dem til voksenlivet

med at sige at jeg synes der er tale om et meget meget sympatisk forslag i regeringen deler vi fuldt ud intentionen bag beslutningsforslaget og vi vil også gerne arbejde positivt hen imod en ændring så anbragte børn og unge for eksempel selv kan beholde de penge de tjener

jeg er helt overbevist om

at være en del af et arbejdsfællesskab er i sig selv værdifuldt det kan styrke selvtilliden det kan styrke ansvarligheden og udvikle

forskningsresultater peger da også på at unge der har et fritidsjob generelt klarer sig bedre i skolen og er i mindre kontakt med politiet udsatte børn og unge har i særlig grad brug for det rygstød som for eksempel et fritidsjob kan give

udsatte børn og unge desværre generelt klarer sig dårligere i skolen og har større risiko for at komme ud i kriminalitet end deres jævnaldrende samtidig kommer børnene og de unge ofte fra udsatte familier hvor forældrene enten er uden for arbejdsmarkedet eller er på kanten af arbejdsmarkedet og det kan betyde at børnene og de unge mangler rollemodeller de kan spejle sig i i

til at lære at begå sig i arbejdslivet derfor er der rigtig gode grunde til at understøtte at anbragte børn og unge får et fritidsjob og derfor gør det selvfølgelig også indtryk når der er unge som fortæller at de oplever at reglerne om egenbetaling i dag er en hindring sådan som det er tilfældet i den kronik der omtales i beslutningsforslaget når regeringen alligevel ikke kan støtte forslaget

vi ved ganske enkelt ikke hvad det vil koste at ændre reglerne og der er heller ikke afsat midler til det for indeværende

også behov for at undersøge problemstillingen nærmere før vi tager stilling til

i dag er det sådan at kommunerne kan træffe afgørelse om anbragte unges egenbetaling når den unge har indtægter

arbejde hvis kommunen så vælger at pålægge en egenbetaling er det vigtigt at understrege at den unge som minimum skal have et beløb til rådighed som svarer til det beløb der normalt ydes som

og det fremgår også af vejledningen på området at den unges arbejdsløn som altovervejende hovedregel altså bør tilfalde den unge selv for lige præcis at sidestille dem og ligestille dem med andre børn og unge og for netop at give de unge mulighed for at lære at administrere deres penge selv regeringen har ikke på nuværende tidspunkt den fornødne viden om kommunernes praksis vi mangler ganske enkelt oplysningerne om i hvilket omfang

faktisk træffer afgørelse om at pålægge anbragte børn og unge egenbetaling og hvor meget det i givet fald også beløber sig til det betyder dels at det er vanskeligt at vurdere behovet for en ændring af reglerne

dels at vi ikke på nuværende tidspunkt kan beregne hvad det vil koste i dut kompensation til kommunerne det er jo generelt sådan at

her i folketinget eller regeringen fastsætter eller ændrer regler

skal vi forhandle dut med kommunerne og det kan måske virke underligt i den her sammenhæng og det forstår jeg godt men sådan fungerer det og sådan har det været i rigtig mange år så når regeringen ikke kan støtte

skyldes det for det andet at finansieringen ikke er afklaret forslagsstillerne vil endvidere pålægge regeringen at ændre reglerne i indeværende folketingsår og det betyder at forslaget efter omstændighederne kan medføre ufinansierede merudgifter i indeværende finansår

understrege jeg deler fuldt ud intentionen

at se nærmere på problemstillingen og også på muligheden for at ændre reglerne i fællesskab

bedt ankestyrelsen om at undersøge anbragte børn og unges egenbetaling så vi kan få det nødvendige grundlag at stå på så vi ved hvor meget

det er forventningen at den undersøgelse er færdig i oktober i år før rapporten foreligger og børne og

regeringen altså ikke lægge op til at ændre reglerne men skulle det

anerkender også at ministeren synes det er et sympatisk forslag men det kommer vi bare ikke

ministeren remser en hel masse ting op om hvad der er værdifuldt ved et fritidsjob og hvorfor det er vigtigt og jeg ved også at ministeren selv er optaget af anbragte børn og unges forhold og så videre

ministeren bliver ved med at gentage noget om økonomi og hvad det vil koste og

men tror ministeren virkelig at det er således at der er kommuner der sidder og kalkulerer med at de skal have en

ung anbragt eller fra nogle af de unge anbragte som man har i kommunen

job måske som avisbud eller som flaskedreng i en en brugsforening det undrer mig lidt at ministeren vil sige at det her kan ende med virkelig at være noget med at der skal dutes og alt muligt andet det vil jeg

det ville undre mig meget hvis det var sådan man gjorde så synes jeg faktisk at vi har en stor udfordring i forhold til hvordan man agerer det andet er sådan set at det

en idé at ministeren nu som en god konservativ sagde selvfølgelig

bliver delt af hele salen hvis jeg skal komme med et bud

teknik er utrolig kedeligt en gang imellem men det er jo teknik så langt at når man ikke for nuværende kan beregne hvad det koster og hvilket omfang det har så er det ikke en mulighed for mig som skal agere ansvarlig

godt så så siger vi bare

er som de er det er ikke mig der har lavet dem

men jeg synes at det må betegnes som en meget meget udstrakt hånd

være kommuner der kalkulerer med det her som en indtægt i kommunekassen

man måske har en enkelt borger som er anbragt og som så har et fritidsjob

til om ministeren tror at det her vil være en

et fritidsjob men vi ved det ikke vi ved faktisk ikke

og vi ved heller ikke hvor meget de rent faktisk opkræver det er jo det vi har brug for at få belyst vi har brug for at få

et fritidsjob og så koge det ned til at sige hvor mange kommuner det så overhovedet er der kunne finde på at opkræve det så er vi altså nede på et mikroskopisk beløb jeg synes egentlig det er lidt ærgerligt at et rigtig godt forslag

betyder det så at vi havner i en situation som vi har gjort med andre

først regnemaskinen har været i gang

for rigtig rigtig mange år siden og jeg synes da det ville være positivt hvis

vi i fællesskab kigger hinanden i øjnene en dag og siger vi vil

en ændring af reglerne men nu har sf jo også været i regering og så ved sf

at med regeringsansvaret følger også et ansvar

imødekomme forslag som er udgiftskrævende og i og med at vi

er jeg er faktisk fuldstændig enig med fru trine torp i at det

derfor vi bliver nødt til at få den her undersøgelse hos ankestyrelsen således at vi ved hvad det er for et grundlag vi står på

satspuljeaftale med sidste års satspuljeaftale blev vi enige om at drøfte anbringelsesområdet

anbringelsesområdet så giver det da vanvittig god mening

være rigtig trælse og det kan da være bøvlet og det kan være irriterende der er bare lige det ved det

skal man overholde de regler og det betyder også at man ikke kan stå og

sige ja til udgiftsdrivende forslag uanset i hvilken skala

måtte komme derfor skal de jo alligevel overholdes og jeg synes

folkeparti skulle tage imod den fremstrakte hånd og sige ved i hvad vi tager ministeren på ordet til efteråret

til at betale for opholdet hvis børnene eller de unge har indtægter fra eksempelvis et fritidsjob

de nærmere regler er så fastsat i en bekendtgørelse som er udstedt med hjemmel i serviceloven det er det lovgrundlag vi står på

så det grundlag vi har brug for at få kvalificeret

og hvor meget de så også bruger den det er det vi ikke ved for nuværende

anbragte børn og unge er det en gruppe som vi i høj grad kerer os om og derfor skal der også lyde en tak til dansk

for igen at løfte dagsordenen og give mulighed for at drøfte de problemstillinger som vi ser på anbringelsesområdet som det også fremgår

problematikken og sammen med de øvrige satspuljepartier finde en løsning i de kommende forhandlinger vi vil endda gå så langt

allerede påbegyndte forhandlinger ellers agter vi at stemme for forslaget her vi afventer dog i første omgang de kommende drøftelser i satspuljekredsen og kan derfor ikke stemme for nærværende beslutningsforslag som tingene fremstår i dag det er en lidt speciel situation jeg håber jeg alligevel har redegjort tydeligt

vi jo netop fra flere partiers side måske endda næsten alle partiers side er meget optaget af

hvorfor det er at socialdemokraterne mener at der er nogle ting der skal afklares først vi ved faktisk der er den mulighed ministeren redegjorde for den mulighed der er i dag vi ved det finder sted vi kender ikke omfanget men for mig er det

barn for meget

egentlig vi skal have afklaret ekstra for at

ministeren om tror ordføreren at der er kommuner der vitterlig

stærkt op om intentionerne der står tydeligt at anbragte børn og unge skal have de samme vilkår som ikkeanbragte så der skal ikke modregnes men vi mener at timingen er problematisk

vi jo netop nu drøfter anbringelsesområdet og i den forbindelse er der flere ting der skal løftes og ændres

skal forhandles det skal der tales om i et forhandlingslokale det skal der ikke tales om lige netop nu her fra talerstolen

så vigtigt for mig at sige at det ikke er intentionen der fejler det er

det så datofastsat til i dag og ministeren har så

synes jeg måske ikke det helt hænger sammen men jeg mener at at det her er et fint lille afgrænset forslag som vi sagtens kan tage stilling til

hvad man nu end vil kalde det så ved vi også det er noget der tager tid og det er også det jeg egentlig formoder at det vil gøre i forhold til det her meget meget komplekse område

vælger at sætte det til afstemning her i salen hvad vil

os over at forhandlingerne er påbegyndt

vi siger at vi har en klar forventning om at regeringen vil følge

på problematikken og sammen med de øvrige satspuljepartier finde en løsning i de kommende forhandlinger

siger til ministeren at dette skal løses som en del af de allerede

er ordfører for forslagsstillerne har valgt at dele sine ti minutter op så fru karin nødgaard har fem minutter nu og fem minutter til

beholde det der endelig gav mig en følelse af at være normal sådan spørger en ung kvinde der har været anbragt

den udtalelse blev jeg både bedrøvet og jeg blev faktisk også harm politisk har vi gennem flere år haft fokus på anbragte børn og deres vilkår vi prøver at forbedre lovgivningen nogle gange med

håber jeg også at vi får

med at ændre de forhold som problematiseres i det her beslutningsforslag som dansk folkeparti har

er meget forskellige ligesom alle andre børn men de har dog det

fælles at de ikke bor sammen med deres forældre

en del af et socialt system et system der

udgangspunktet helt givet vil dem det godt men hvor vi desværre ikke sjældent oplever at noget går galt

det her område op i salen med et beslutningsforslag som vi nu har formuleret og som danner baggrund for vores debat

hos trygfondens børneforskningscenter om fritidsjob til unge beskriver meget klart at fritidsjob er gavnligt på flere områder

mindre fravær i skolen bedre karakterer mindre kontakt med politiet

greb om livet og mere selvdisciplin

fra danmarks statistik har lavet om anbragte børn viser det

have

fyrre procent har ikke taget folkeskolens afgangsprøve modsat seks procent af ikkeanbragte

har taget en ungdomsuddannelse som fem og tyve årige mod ni og halvfjerds procent af ikkeanbragte fem og tredive procent har som tredive årige en kompetencegivende uddannelse mod syv og halvfjerds procent af de ikkeanbragte tre og fyrre procent er som tredive årige i beskæftigelse mod syv og halvfjerds procent af de ikkeanbragte fire og tyve procent af anbragte drenge har været fængslet mindst en gang når de er tredive år mod fire procent af de ikkeanbragte det altså tal som taler et meget tydeligt og klart sprog

udviklede hende mere og hurtigere end alle de tilbud kommunen havde givet hende siden hun blev anbragt uden for hjemmet hun følte at hun hidtil havde været tilskuer til at kommunen prøvede at fikse hende som hun siger på den ene eller den anden måde og at der hele tiden blev talt om aktivering og skoletilbud eller mangel på samme så det kom til at hænge hende langt ud af halsen hun orkede ikke flere skoleskift ikke tale om mere skole

sagen i egen hånd fik et fritidsjob og var stolt efter at at hun udviklede sig meget som menneske hun slap noget af den

sociale angst hun fik en bedre situationsfornemmelse

faktisk også komme til at tale med andre vigtigst for

normal at hun passede ind et sted

forventet noget af hende at hun skulle tage ansvar påvirkede hendes mørke sider i positiv retning hun kunne komme op om morgenen og hun stoppede med at ryge hash

af spiseforstyrrelse og haft selvmordstanker

at her kommer forslagets intention så frem hvorfor skal sådan en pige ikke have mulighed for at have de samme betingelser som andre unge der har et fritidsjob og hvorfor skal hun fastholdes i at anbragte har andre vilkår når de så får et fritidsjob

og sikkert også mange andre anbragte unge

arbejdets karakter arbejdstiden og så videre dansk folkeparti er

at som lovgivningen er skruet sammen nu hvor kommuner kan inddrage en del af lønnen fra et fritidsjob så den unge kun har ret til at beholde et beløb der vurderes til at kunne dække lommepenge og udgifter til beklædning

nemlig at anbragte unge ikke skal føle sig ekskluderede og til besvær

for samfundet dansk folkeparti finder det urimeligt at der kan være kommuner som opkræver mere eller mindre af en anbragt ungs løn

andre ikke gør det afhænger jo helt af den enkelte kommune hvad den beslutter

at det bliver ens for alle anbragte

at og unge under atten år kan tjene og beholde deres løn for deres fritidsjob fjernes

her som folketingsmedlemmer kan gøre for at anbragte børn får en tilværelse så lig

at det radikale venstre

dansk folkeparti fordi de med beslutningsforslaget rejser en problemstilling som er yderst relevant og jeg skal for mit eget vedkommende sige at indtil jeg blev bekendt med den kronik som fru karin nødgaard også refererede til i sin ordførertale var det her ikke en problemstilling jeg havde

under huden altså det faktum at man

i dag har et regelsæt der gør at kommunerne ikke skal men har mulighed for

sige til unge mennesker der er anbragt selv om de er under atten år

du tjener ved et fritidsjob har vi krav på at tage nogle

hvorfor det er ja nærmest uetisk at kommunerne kan finde på at indkræve pengene

og ikke særlig befordrende

det man gerne vil opnå ved at sige til unge mennesker

lærer at begå sig får et arbejdsfællesskab mange anbragte børn ved vi statistisk set er opvokset i

offentlig forsørgelse mere var hverdagen end en plads i arbejdsfællesskabet og derfor

skal den

op til at det skal ske i indeværende folketingsår indeværende folketingsår slutter snart men det skal ske snarest

lad os så få afdækket hvad konsekvenserne ved at afskaffe

en redegørelse

anser det for at være tidligst efter folketingets åbning at vi kan lave en aftale med henblik på med udgangspunkt i hvad de økonomiske konsekvenser

så kan vi lave mange tekniske udredninger om dut og hvad ved jeg jeg nægter

tro på at kommunerne vil stå stejlt på retten til fortsat

opkræve betaling for anbragte børn det er venstres tilgang og derfor

positive tilkendegivelser ordføreren siger at det er uetisk at opkræve penge og at det egentlig er en vanvittig lovgivning

hvorfor så ikke lave den vanvittige lovgivning om og gøre det nu

problem og derfor vil jeg selvfølgelig gerne høre ordføreren om det ikke er det vi skal gøre når nu det er en vanvittig lovgivning hvorfor er der så behov for en større

undersøgelse ordføreren siger også noget med

set dem som jeg og andre ordførere nu har skitseret det er faktisk at vi ekskluderer nogle anbragte børn og unge fra i

penge som de nu har lyst til om det er til en biografbillet

man får en lønseddel kan man få et girokort hvor man skal betale det man har tjent i løn som betaling for at være anbragt som under atten årig

nogle vil så sige at det har en økonomisk

ikke konsekvensen for det unge menneske men konsekvensen for dem der har retten til at opkræve pengene i dag

få en dialog med kommunerne og fortælle dem

loven om jeg er ikke et sekund i tvivl om at loven skal

har så meget erfaring fra det her hus og

også fra forhandlingsforløb og drøftelser i ministeriet at det er noget der tit kan trække

forslag skal trække ud hvorfor kan vi ikke

det nu når ordføreren også siger at det faktisk er en vanvittig lovgivning der ligger til grund for det her

de økonomiske konsekvenser for kommunerne

har det her så meget etisk holdningsmæssigt indhold at det fuldt kan berettige at vi så laver en lad mig sige særlovgivning eller målrettet

kommunernes økonomi nej kan jeg vide det hundrede procent nej hvis jeg vidste

spørge ankestyrelsen men jeg er meget overbevist om at det her ikke vælter nogen som helst

helt åbenlyst ikke bare en urimelighed men

fritidsjob kan betyde for udsatte unge hvordan det kan have en positiv effekt på ens evne til

for at anbragte unge

men også kan se en mening med et fritidsjob

have og tage et ansvar man får et ansvar man opfylder det og man kan se at man også

skal det ikke være samtidig synes jeg også og det er måske en dimension der lige mangler i debatten at det sender et signal om at den udgift der er til et anbringelsessted for unge anbragte

skal belastes med eller har skyld for man sender et signal om at de er en byrde og en udgift og det har vi bestemt ikke behov for det er både for

når der sker en anbringelse men det er jo sådan set også for vores fællesskabs skyld

fordi det gavner os alle sammen på sigt hvis vi kan komme sociale problemer og lignende til livs så tidligt som muligt

grebet ud af den blå luft altså

være særlig mange penge vi taler om

for at have retur det er et grotesk lille beløb som nærmest engang vil fremgå af noget som helst så det er et halmstrå man griber efter at der er forhandlinger på anbringelsesområdet

er selvfølgelig også et andet halmstrå man kan gribe efter vi kunne også bare for en gangs skyld blive enige om at nu er

fundet et problem og en løsning som ligger lige for og der er sågar

meget overvældende flertal i folketinget der er enige om det

vi kunne finde ud af gøre det herinde fra så

når og hvis det kommer til afstemning vi

ikke fordi jeg har en masse sådan udfrittende

er fuldstændig enig i at det er et lille bump på vejen vi står tit

så gøre for at få regeringen med på at nu skal der

det her for det

ende med en beretning og vi kan sende det til afstemning

enhedslisten kunne gøre sammen

jeg synes at dansk folkeparti

har ret i at det er

er der også nogle stemmer at hente der nu skal

ikke tale på ordførernes vegne før de kommer herop

forsøge om vi ikke kan presse regeringen det er dybest set i sidste ende det ved fru karin nødgaard jo godt mandaterne der tæller her

få presset regeringen til det jeg ville i hvert fald synes

og i liberal alliance kan vi kun glæde os over forslag som det her

og jeg tænker også at man burde kunne finde ud af hvad omfanget er og at man relativt hurtigt kan få undersøgt omfanget og det synes vi i liberal alliance at man bør så vil jeg egentlig også lige tage fat i nogle af

af alt det gode som et job kan give muligheden for at føle sig nyttig og lære at gå på en arbejdsplads og

så fjerner man også incitamentet til at

mange gode og spændende forslag liggende i skuffen som vi kan hive frem og som

synes vi i liberal alliance at det her er noget vi skal arbejde med og også lidt hurtigt for at få fundet ud af hvad omfanget af

lille afgrænsede forslag at gøre det her drejer sig udelukkende om anbragte børn og unges muligheder for at have et fritidsjob og jeg er godt klar over at liberal alliances ordfører er meget optaget af

ordføreren jo også sidder på beskæftigelsesområdet

hvad det egentlig har af betydning for for et ungt menneske at tjene en sum

stille spørgsmålet hvis nu man sagde at liberal alliance og

i opposition eller i hvert fald ikke var en del af regeringen hvordan ville man så forholde sig til det her

også takke ministeren for at hun nu siger at i det øjeblik hun rent faktisk kan gøre det med de beføjelser hun har så vil hun meget gerne være med til at bringe dette forslag ud i livet når man nu kommer så langt nede i en talerrække hvor det alt sammen er sagt allerede

har en bog som hedder gjentagelsen hvor han roser gentagelsen og siger at det

godt for os at få mange gentagelser vi ved jo faktisk også at

kan ikke huske hvilken procentdel det er folk kan forholde sig til

alternativet støtter forslagsstillernes holdning til at anbragte unge ikke skal betale for dele af den løn de tjener på fritidsjob til kommunen og det giver jo næsten sig selv de skal naturligvis lige så vel som alle andre unge kunne beholde den løn de tjener og selv disponere over den vi er også enige i at det at have et fritidsjob dokumenterbart har en lang række positive effekter og her kommer jeg så til at gentage nogle af dem det at lære at tjene sine egne penge og selv kunne disponere over dem bidrager blandt andet til en økonomisk bevidsthed til ansvar til disciplin og til at modne unge det giver dem tillid til egne evner udvikler sociale kompetencer og lærer dem at indgå på en arbejdsplads det er netop det som blev beskrevet i den kronik i dagbladet information

kun havde begrænset fornemmelse for men vigtigst af alt gav jobbet mig en følelse af at være normal og af at passe ind men glæden blev kort for hver måned blev jeg tvunget til at betale størstedelen af min løn til kommunekassen loven om egenbetaling gav ikke mening for mig jeg havde været til et hav af snakke om aktivering og det virkede som om det var det vigtigste mål hvordan kan det så retfærdiggøres at man samtidig har en lov der fjerner incitamentet til at arbejde og holder de unge fanget på offentlig forsørgelse det underminerer jo samfundets interesse i at styrke selvstændighed og arbejdsparathed hos udsatte jeg ville jo bare gerne være normal hvorfor pokker skulle jeg så også kæmpe mod kommunen for at beholde det der endelig gav mig en følelse af at

jobbet er skriver hun et møde med den normale verden det giver kompetencer og udvikling som kommunens tilbud sjældent kan hamle op med det er simpelt hen ikke okay at gøre den mulighed uattraktiv hver gang jeg skulle betale til kommunen følte jeg mig magtesløs og til grin resultatet blev at jeg ad flere omgange gik ned i arbejdstid til sidst sagde jeg op men det var med tårer i øjnene det kunne bare ikke betale sig for mig at blive

som jeg synes er glimrende og som jeg først og fremmest gerne vil takke dansk folkeparti for at

grund er for mig at se at anbragte børn og unge skal have

opleve fornøjelsen ved det og at

vi støtter fuldt ud op om det

et forslag om at fjerne forældrebetalingen til anbringelser det er

det her forslag eller den her problemstilling

det ikke behøvede at komme ind i en stor forhandlingstrummerum

ikke ret meget om de forhandlinger vi skal i gang med for de de handler om noget med stabilitet og kontinuitet i anbringelsen det her

fra sfs side synes at det er et ganske fornuftigt forslag et helt selvfølgeligt forslag og vi kommer til både at stemme for det og bakke op om hvordan det ellers kommer til

sige at forslaget fra dansk folkeparti er fornuftigt og jeg vil være ærlig og sige at sige at den her

har jeg ikke set komme når det nu er sådan i dag

ved vi jo selvfølgelig heller ikke hvor mange kommuner der

benytter sig af den men uanset hvad så skal vi

være to meninger om at

at de her unge mennesker bliver modregnet i deres fritidsjob lige præcis de her har jo behov for at have fritidsjobbet lige præcis de her har behov for

har brug for at bryde den sociale arv måske

og så vil det være helt urimeligt hvis vi fortsætter med at modregne jeg tænker at der er mange kommuner der ikke gør det

vil være med til at støtte op omkring at vi så snart vi har

finder en løsning sammen og allerhelst en tekst sammen der gør at vi i

spørgsmål om tid og med lidt tålmodighed

er jyde så jeg tror at det betyder at det er et rigtig godt forslag

jeg mene at en undersøgelse

en kæmpe sum penge hvorfor skal vi så sætte en undersøgelse i gang

er der måske ingen grund til at gøre så meget ud

i princippet det er jo et individ det drejer sig om det er et individ

som har stødt panden mod en mur og som får inddraget noget af den løn hun har tjent

til kommunerne hvis der bliver en dut kompensation derfor er det vigtigt at vi får det med i satspuljeforhandlingerne til efteråret

til det som vi alle sammen gerne vil løse

andet sted nu ved vi feks at enhedslisten har tilkendegivet at de er meget positive over for det her forslag de er ikke en del af satspuljekredsen

konservativ og meget konservativ

det her drejer sig om vi ved ikke hvor stort beløbet er

vi er meget tæt på at finde en løsning det er vel et spørgsmål om om tålmodighed om det er en måned

for hvad det er kommunerne skal dutes for det ved vi ikke nu

det er jo derfor at ankestyrelsen er i gang med at lave en redegørelse det har vi gjort mange mange gange før på andre områder og det giver god mening

og jeg er sikker på at vi finder en god løsning på det her

jeg

gøre noget for at forbedre forholdene for anbragte børn og unge

ingen tvivl om at det er en særlig sårbar gruppe

som har psykiske eller fysiske udfordringer når

føler sig tingsliggjort

at vi faktisk kan gøre op med noget af det vi

flere gange faktisk godt gøre noget for

få ændret det billede som mange anbragte børn og unge har af deres egen situation af deres egen

redder det hele men et fritidsjob kan jo som jeg også skitserede i min indledende tale og som

det skal selvfølgelig også være sådan at man vurderer ud fra den enkelte anbragte hvad det er

så mange positive gevinster og sidegevinster og derfor synes jeg egentlig bare at vi skulle skride til handling nu

nu fik vi at vide at det er drøftelser vi har

hvorfor skal det dog med i et stort forhandlingsforløb

et fint forslag og noget med at man

og det mener jeg selvfølgelig også er positivt men jeg mener

at vi skal sætte en stor undersøgelse i gang i ankestyrelsen jeg gad godt vide hvad omkostningerne er ved den det skulle ikke undre mig at den næsten kunne være dyrere end det som det ville koste

og jeg synes jo at socialdemokratiet skulle sige vi løser det nu vi løser det her og nu

vente på et forløb hvor vi sidder og drøfter

tilkendegivelser desværre kom den sidste del af talen med jeg havde håbet at den ikke var kommet med

enhedslisten liberal alliance som selvfølgelig var positive men ikke når de sidder i

er yderst kritisabelt og også noget man skal

vi slutter den her folketingssamling afslutningsvis

jeg gerne sige at jeg synes at vi skal huske på den unge pige i kronikken

mine øjne op for den her problemstilling og som gjorde at

blev bedrøvet og harm som jeg sagde i min indledende tale hun følte lige pludselig at hun var noget at hun kunne noget

om at anbragte skal føle sig fuldstændig lige så værdifulde som alle andre og ikke føle at de

børns vilkår i asylsystemet dukker jo jævnligt op i den

politiske debat og det er så også det det gør her i dag jeg tænker at det nok

det gælder børns vilkår og at vi alle

en interesse i at børn sikres de bedst mulige rammer mens de er indkvarteret i vores asylsystem forslagsstillerne vil med

hundrede og to og fyrre sikre at

der udarbejdes en samlet plan for forbedringer af børns trivsel i det danske asylsystem planen skal blandt andet sikre at

udlændingestyrelsen tager hensyn til barnets tarv når styrelsen træffer administrative beslutninger om at flytte familier ind

manglende indsigt i vores myndigheders

når man mener at der skal udarbejdes en decideret plan for at sikre at der tages hensyn til barnets tarv når udlændingestyrelsen flytter asylansøgere udlændingestyrelsen er således i dag allerede opmærksom på at minimere

men det er nu engang sådan at vores indkvarteringssystem er bygget op på den måde

at asylansøgeres indkvartering

efter hvilken asylfase de befinder sig i det har også

den tidligere regering været politisk prioriteret at indrette vores

og den tidligere regering etablerede jo endvidere

med henblik på yderligere at skærpe

også målrette den indkvartering af asylansøgere som

i øvrigt et spor som den nuværende regering har valgt at følge men

det betyder at

vi opererer med en række forskellige centertyper herunder blandt andet modtage opholds og hjem og udrejsecentre det medfører i sig selv at asylansøgere vil skulle flytte center i løbet af deres tid i indkvarteringssystemet i takt med at deres asylsag behandles asylansøgere der får asyl i danmark vil som udgangspunkt kun skulle flytte en gang nemlig fra et modtagecenter til et opholdscenter inden de overgår til en kommune asylansøgere der får afslag

hvis de ikke medvirker til udrejse af danmark ved

tager styrelsen så vidt muligt hensyn til eventuelle særlige forhold

sådanne forhold vil for eksempel også kunne medføre at en beboer flyttes til et asylcenter nær et større hospital eller et asylcenter hvorfra det vil være muligt

modtage tilbud om specialbørnehave eller lignende det faldende antal indkvarterede asylansøgere og det er jo som følge af at der kommer færre asylansøgere til danmark

endvidere medført at antallet af asylcentre siden ultimo februar to tusind og seksten er faldet fra otte og halvfems centre til nu to og tyve centre i maj to tusind og

har nødvendigvis medført nogle flytninger af nogle af beboerne ved flytning af beboere fra et asylcenter

betydelig vægt hvis der er mulighed for at flytte beboerne til et nærliggende center hos samme operatør

børnene fortsat vil kunne gå i den samme skole og også til de samme fritidsaktiviteter

med henblik på for eksempel at opretholde ro og orden på centrene eller på baggrund af et ønske fra beboerne selv flytninger er således en

ikke kommer udenom hvis vi vil have et velfungerende asylsystem og det vil

der har en verserende asylsag som udgangspunkt

det vil sige at de får udbetalt kontante ydelser så de selv kan stå for indkøb og madlavning beboerne bor som udgangspunkt på opholdscentre indtil de enten meddeles en opholdstilladelse og overgår til en kommune eller indtil de meddeles endeligt afslag på asyl og skal udrejse beboere der meddeles endeligt afslag på asyl og som

ikke udrejser inden den fastsatte udrejsefrist bliver overflyttet til hjemrejsecenter avnstrup hvor der er en bespisningsordning hvis man medvirker til sine egen udrejse får man

at blive boende på et hjemrejsecenter helt frem til udrejsen samarbejder man derimod ikke med myndighederne om sin udrejse

bliver man overflyttet til et udrejsecenter

også er en bespisningsordning regeringen er optaget af at afviste asylansøgere som ikke har lovligt ophold i danmark enten udrejser straks

klar markering af at de ikke længere er velkomne i danmark og at de skal rejse hjem igen de skal derfor ikke længere kunne få

kommer i stedet for på bespisningsordninger det er således et bevidst tilvalg fra regeringens side at den her gruppe ikke længere tilbydes kontante ydelser og selvhushold forslagsstillerne peger også i beslutningsforslaget på at

skal tage hensyn til børnenes adgang til at gå i folkeskole det er vigtigt for mig at understrege at efter loven

har alle børn der er indkvarteret på et asylcenter uanset centertype mulighed for

modtage undervisning i en folkeskole det er dog op til de kommunale skolemyndigheder at godkende

sådan at langt størstedelen af asylansøgerbørn

jeg også sagde indledningsvis har udlændingestyrelsen allerede i dag fokus på at asylansøgere der grundet

hos samme operatør og hvor børnene vil kunne fortsætte i samme skole og fritidstilbud

skal man jo nødvendigvis som oftest flytte skole

fortsat have mulighed for at gå i folkeskole uanset om man er barn af en afvist asylansøger det er vigtigt at sørge for at

de børn der kommer på udrejsecenter fordi deres forældre nægter at hjemrejse fortsat har en meningsfuld hverdag og derfor er røde kors specifikt tilknyttet udrejsecenter sjælsmark som blandt andet huser børnefamilier der ikke ønsker at medvirke til deres udrejse røde kors har

børneundervisning og fritidstilbud og

røde kors der er operatør på hjemrejsecenter avnstrup og står for de undervisnings og aktivitetstilbud der tilbydes der endelig nævner forslagsstillerne nogle forskellige

den forbindelse vigtigt for mig at understrege at der selvfølgelig er retningslinjer for myndighedernes forpligtelse når der opstår behov for

iværksætte sociale foranstaltninger over for børn og unge under atten år og det er uanset om de opholder sig her i landet som asylansøgere eller om de har et ulovligt ophold her i landet når der skal

sociale foranstaltninger over for børn i asylsystemet sker det i et samspil mellem lov om social service og udlændingeloven efter udlændingeloven

over for udlændinge herunder også mindreårige der opholder sig her i landet som asylansøgere eller som ikke har lovligt ophold her i landet denne forsørgelsespligt omfatter også iværksættelse af sociale foranstaltninger og hjælp eller støtte når børnene befinder sig på et indkvarteringssted skal operatørerne være opmærksomme på børnenes fysiske og psykiske helbredstilstand derudover påhviler der operatørerne en skærpet underretningspligt i medfør

serviceloven der er derfor en tæt dialog imellem operatørernes personale på asylcentrene kommunerne og udlændingestyrelsen om håndtering af sager der vedrører børn og unge under

og unge under atten år i kommunerne lever under den tilsynsforpligtelse omfatter alle børn uanset opholdsgrundlag

efter servicelovens regler hvis behovet for

ikke kan imødekommes inden for asylsystemet hvis der er tale om en person der opholder sig ulovligt i danmark

personen ikke omfattet af serviceloven i praksis kan kommunen dog i særlige tilfælde iværksætte sociale foranstaltninger

nødgrundssætninger og af hensyn til danmarks internationale forpligtelser

sociale foranstaltninger som der iværksættes i forhold til børn i asyl og indkvarteringssystemet skal være tilpasset barnets og forældrenes midlertidige status som asylansøgere eller som udlændinge uden lovligt ophold i danmark afslutningsvis vil jeg gerne endnu en gang understrege at udlændingestyrelsen allerede i dag har fokus på at sikre at børn i asylsystemet

at der skal være forskel på om man er asylansøger i danmark eller om man er afvist asylansøger og opholder sig ulovligt i danmark dette kommer blandt andet til udtryk ved de indkvarteringsvilkår som man tilbydes det betyder jo så

at afviste asylansøgere skal flytte fra

med selvhushold til et hjem eller udrejsecenter med bespisningsordning

der skal de så opholde sig indtil de udrejser af danmark

jo enten ske frivilligt eller det kan ske med tvang så på den baggrund kan regeringen ikke støtte det her

for svaret at ministeren

systemet fungerer på hvordan det er bygget op og hvilke forpligtelser der er og hun er helt overbevist om at man også følger det man skal følge

til den virkelighed der er afdækket ikke bare i nogle avisartikler men også i rapporter fra fra dansk flygtningehjælp og røde kors osv

faktisk er et problem

det har meget meget store konsekvenser

de børn at de de mistrives på den måde og at det kan få en

på det her problem altså vi kan jo have forskellige meninger om hvordan den danske udlændingepolitik skal skal skrues sammen og det har vi også jeg er meget uenig med ministeren og regeringen i

de børn som bor her i danmark

som tilfældet er her og det skuffer mig at ministeren slet slet

ud klar over at dansk flygtningehjælp har sendt en rapport

i arbejdet på det her område men jeg vil altså også sige som jeg også har redegjort for her at jeg ganske enkelt ikke

at børnene bliver behandlet godt og det skal de også jeg er da fuldstændig enig med herre holger k nielsen

som jeg da håber at ministeren så vil svare på

at komme efter og bruge det der gamle anders fogh udtryk

når nu det er påvist gang på gang af medierne i rapporter forskellige steder fra at der i allerhøjeste grad er noget at komme efter og at vi har en fælles udfordring i forhold til de børn der risikerer at få

er så lidt opmærksomme på deres specifikke

og jeg mener ganske enkelt at de børn der bor

opholdscentre og modtagecentre

hjemrejse og udrejsecentre har

men det kan vi jo altså heller ikke give dem en del af de her

er børn der skal rejse hjem men dermed ikke være sagt at de ikke skal have for eksempel skoleundervisning det skal de og det får de også

der er sådan set nogle rigtig gode

der gik på at børn og børnefamilier ikke skulle overflyttes til de her udrejsecentre før der var en nært forestående udsendelse det ændrede regeringen jo

det betyder at børnene kan sidde med deres forældre i de her udrejsecentre på

per femtende december to tusind og sytten

var halvtreds af de halvfjerds børn der under atten år som kom fra lande der ikke tager imod tvangsudsendte borgere altså

af halvfjerds børn som ikke stod til inden for en nær fremtid

kunne komme ud af de her centre

vi hører at det ikke er gavnligt for børnene vi hører en lang række opråb jeg kunne bare godt tænke

børn som gidsler de kunne rejse hjem i morgen men

rejse hjem i morgen de nægter at rejse hjem de har intet grundlag for at være i danmark

ellers var de ikke på et udrejsecenter de har fået afvist deres asylsag

ikke bare fået afvist deres asylsag

det betyder jo altså at når man har et domstolslignende nævn der jo netop træffer nøjagtig den samme afgørelse

derfor skal de da rejse hjem så jeg vil gerne frabede mig at herre nikolaj villumsen siger at regeringen tager de her børn som gidsler

der tager deres børn som gidsler det kan vi have mange meninger om jeg har min

er at det kan forældrene ikke være bekendt men så længe

skal vi nok tage os af de børn på en måde så de

vidende at børnene er fuldstændig uskyldige og ikke ansvarlige for om deres familier rejser hjem eller ej

en beslutning som ligger hos forældrene og så vælger man

er skadelig for dem vel vidende at de kan komme til at sidde der på ubestemt tid det er jo en

kunne bare godt tænke mig at høre fra ministeren hvad bygger ministeren

stiller sig fuldstændig på tværs og ikke accepterer en saglig god og dyb sagsbehandling i forhold til deres asylsag jeg kan sagtens forstå at de hellere vil være i danmark end rejse hjem til det hjemland de kom fra men det nytter ikke noget når man ikke har behov for beskyttelse så kan man ikke blive i danmark

mening om og hvad jeg nu end vil men jeg synes langtfra at det er i orden og

mener ministeren så stadig væk ikke at vi har et ansvar for

børn som som sidder der i rigtig mange måneder og

hos os når det drejer sig om børnene det er forældrene der træffer de her beslutninger og ligegyldigt om man er enig eller uenig med ministeren i at det er forældrene

have at ministeren kommenterer på det fordi bolden lander

hos os vi har jo et ansvar for de børn vi er nødt til at se på hvordan vi behandler de børn så de ikke bliver traumatiseret

at tabe de her børn på gulvet

kan risikere at komme os til skade rent sikkerhedsmæssigt

alle principper og nægter at udrejse af landet selv om de ikke har ret til

at være her og dermed tager deres børn som gidsler har vi et ansvar det har vi det er derfor vi giver dem tag over hovedet

derfor vi giver dem mad det er derfor de får tøj det er derfor der er skolegang for dem det er derfor der er fritidsaktiviteter så ja vi påtager os det ansvar fru josephine fock selvfølgelig gør vi det og det mener jeg også vi skal så spørger fru josephine fock

igen til rapporten fra dansk flygtningehjælp det jeg kan sige

stor interesse ovre i ministeriet og det indgår da også

må det jo være når folk sender rapporter ind men dermed ikke sagt at jeg er fuldstændig enig en til en i det der står i

mulighed for skoleundervisning men det ændrer jo ikke ved at

derfor har jeg svært ved at forstå at ministeren ikke vil være med til at lave nogle flere ting som hjælper de her børn så de får mulighed for at få et lidt mere normalt familieliv

vi kan ikke bebrejde de børn hvad deres forældre

det er jo deres forældre der går igennem asylsystemet det er ikke børnene og det er ikke børnenes ansvar og derfor bliver vi nødt til at hjælpe de her børn

underdrivelse mange er flygtet fra krig og ødelæggelse de migranter som kommer hertil og som ikke nødvendigvis får asyl

set også taget fra deres hjemegne

meget reelle årsager og vi har som samfund et ansvar for at de børn behandles ordentligt mens de er i vores land barnets tarv er et afgørende hensyn i indretningen af vores asylsystem

det eneste hensyn vi skal også tage hensyn til kapaciteten hos vores operatører og vi skal sikre os at vores asylsystem ikke kan misbruges som en illegal vej til europa for økonomiske immigranter vores asylsystem skal kort sagt balancere en række forskellige

i flere omgange været med til at forbedre børns vilkår i asylsystemet vi har styrket tilsynet med børnene på asylcentrene efter en række sager om misbrug og overgreb

har fået bedre muligheder for at opretholde ro og orden og vi har sikret at barnebrude ikke skal indkvarteres sammen med deres voksne ægtefæller det ændrer ikke på at et asylcenter aldrig bliver et ideelt sted for

sted hvor man opholder sig midlertidigt indtil der træffes afgørelse om hvorvidt man har ret til beskyttelse i danmark der er god og nærende mad der er sundhedstilbud og børnene kan gå i institution og skole men det er og bliver en midlertidig foranstaltning barnets tarv

det eneste hensyn vi skal tage

når forældre som har fået afslag på asyl altså nægter at respektere flygtningenævnets afgørelse og dermed fastholder deres børn i en situation som skulle have været kortvarig her støder barnets tarv sammen med et andet hensyn nemlig at vi ikke kan have en lovgivning der siger at du kan komme hertil få afslag på asyl nægte at samarbejde om at udrejse

så ender med at dine børn får opholdstilladelse det vil gøre danmark til en magnet for migranter der ikke har ret til ophold i danmark og europa det er også et vigtigt hensyn for der er intet der undergraver det internationale asylsystem så meget som det stigende antal afviste asylansøgere

og hvis vi vil de flygtninge der har et beskyttelsesbehov det godt så må og skal vi være ret kontante over for dem der bruger systemet som en illegal vej til europa netop derfor og fordi der er så mange hensyn der skal balanceres op mod hinanden i den her svære diskussion

beslutningsforslag der pålægger regeringen at udarbejde en plan for i højere grad at varetage et bestemt hensyn er den rigtige vej at gå vi vil i stedet for opfordre forslagsstillerne fra sf til at lave en beretning i udvalget som i højere grad kan balancere de mange forskellige hensyn over for hinanden

skal personen selvfølgelig hjem spørgsmålet er hvad

motivere folk til at tage hjem man kan vejlede man kan sikre bedre støtte eller

forældrene og det er jo realiteten det sker

dansk flygtningehjælp sådan at de mistrives sådan at de bliver urolige aggressive og hvileløse fordi de befinder sig på centeret på ubestemt tid

man skal tage hensyn til en lang række faktorer

vi hele tiden og hele vejen igennem følger det her område meget meget tæt men sagen er

de eksempler som herre nikolaj villumsen nævner at

når folk først er på et udrejsecenter og når det er at børnene begynder at blive syge hvilket jo er frygteligt

det fordi alle andre muligheder er udtømt

der har været tilbudt en lang række forskellige ting som gør at det bliver nemmere for den enkelte familie som har fået afprøvet alle muligheder for at få anket deres sager rent faktisk at komme tilbage

at opholde sig i danmark så det at en familie vælger

hjælp til folk som frivilligt tog hjem og det er jo blevet stoppet

muligheder man kunne genoptage og

vi en aftale i to tusind og tolv som gjorde at man

satte børn ind medmindre der var en nært forestående hjemrejse som man var sikker på ville finde sted så der er andre muligheder og jeg kunne bare godt tænke mig at

det er at peter sabroes gamle parti der ellers gik forrest i forsvaret for børns rettigheder

under hensynet til at skræmme flygtninge fra

tusind og femten og efterfølgende og stadig væk er en historisk alvorlig både flygtninge og migrantkrise i hele europa og

set i hele verden for den sags skyld og at asylsystemet mere eller mindre er brudt fuldstændig sammen og en del af årsagen til at det asylsystem er brudt sammen hvilket gør at de mennesker der reelt har behov for beskyttelse ikke kan få den

millioner afviste asylansøgere som nægter at rejse hjem det er jo en del af det samlede billede og alle de hensyn der skal tages

vi står med i hele europa jeg er også med på

en god idé at skrive en beretning på det

men det jeg bare ikke forstår

der bor så så mange måneder

mange forskellige grunde til som vi kan komme ind på men

så ikke kan tilbyde dem noget så simpelt og enkelt som

på vores minister at

går når de ikke selv vil rejse hjem

kunne man ikke i det mindste ligesom give dem den mulighed for at have et familieliv og kunne man ikke

det er også et meget stort problem og jeg ved godt

højere grad lade

vi mener jo som sagt bare at en lang række meget forskellige hensyn i den her sag som skal opvejes mod hinanden

er regeringens og myndighedernes opgave

og sørge for at de ting fungerer og at barnets tarv bliver sikret og det er vores opgave i folketinget at kontrollere

peger på i den her sag at det måske ville være mere oplagt at vi prøver at lave en fælles beretningstekst frem for at blive enige om et

vi gør det men jeg synes stadig væk ikke at socialdemokratiets ordfører svarer på

få lov til at lave deres egen mad det er jo en meget banal ting som de fleste familier

og som er en vigtig del af familielivet hvad er der i vejen for det

absolut skal skal være nødvendigt at straffe dem

altså et udrejsecenter er en midlertidig situation man skal befinde sig i der er

nogle overvejelser om kapacitet og en overvejelse om hvordan man gør det ude i felten osv

at man etablerer køkkener på alle stuer køkkener i alle værelser hvor familier bor

at du så får oprettet mere end midlertidige hjem og og det er jo alle de hensyn der skal opvejes over for hinanden for jeg synes jo omvendt også at herre holger k nielsen har ret

overveje at lade den familie mens den så nu engang venter på at rejse ud

er en midlertidig situation fordi

har fået prøvet alle ankemuligheder

forældrene vælger ikke at rejse hjem af mange årsager og så overtager vi jo ansvaret for de her børn

socialdemokratiet var lidt mere imødekommende end ministeren i forhold til hvordan vi så behandler de her børn og

fortsætte den behandling af børnene som

hele tiden villige til at diskutere

at hvis man skal sikre barnets tarv og barnets

at de får sund og nærende mad og det er at de har adgang til skole og fritidsaktiviteter men at de og familien også hele tiden ved og det er jo tragisk for den enkelte familie hvad enten de er flygtet fra krig eller katastrofe eller

ifølge lovgivningen i danmark og europa ikke har ret til at blive her og vi er nødt til at holde fast i det udgangspunkt for ellers kan det ikke lade sig gøre at få asylsystemet genoprettet så vi rent faktisk har en mulighed for at beskytte flere mennesker der har et reelt behov

i konventionernes forstand og få sorteret dem fra der ikke har et behov

men det er jo forældrene der er forældre vi

det at være myndige over for det enkelte

er alt andet lige stadig væk forældrene der vælger

de efter dansk lovgivning og efter afprøvet alle muligheder

hvordan forholder ordføreren sig til den hvad tænker ordføreren så

haft anledning til at besøge hverken sjælsmark eller et lignende udrejsecenter men man er da dybt forfærdet over det man hører men vil igen også bare huske på og minde alternativets ordfører om

vejes op mod hinanden og det er jo det vi håber på man kan finde ud af i en fælles beretningstekst på

der er bedst for familierne jeg ved ikke om ordføreren selv fordi det er så sundt spiser sammen med såkaldt ligesindede hver aften men det tror

henriksen jo sagde til information her i april måned at der principielt skal være forskel på danske børn og asylbørn

man behandler de to grupper jeg vil godt høre er det dansk folkepartis holdning

principielt skal behandle asylbørn dårligere end man behandler

femstjernede eller trestjernede hoteller det er jo

fuldstændig useriøst billede

her

principielt principielt

asylbørn en dårligere behandling

prima prima behandling

en plan for at sikre at udlændingestyrelsen tager hensyn til barnets tarv i forhold til

helt ærligt sige at jeg synes det her beslutningsforslag er

man få det indtryk at udlændingestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke tager hensyn til barnets tarv når man flytter asylansøgere og det er jo direkte

jeg ved at udlændingestyrelsen allerede i dag er opmærksom på at minimere antallet af flytninger især når der er børn involveret i indkvarteringssystemet

ikke nogen der bliver flyttet bare for sjov det betyder ikke at der ikke sker flytninger det gør der fordi vi nu engang har det asylsystem vi har og blandt andet fordi vi har og det har vi været inde på tidligere i den her debat situationer hvor for eksempel afviste asylansøgere nægter at samarbejde samarbejde selv om de egentlig burde rejse hjem til hjemlandet

er lukket på grund af det nu historisk lave asylpres som ikke mindst skyldes regeringens mange stramninger stramninger som sf ikke altid har været med på men når der sker flytninger tager udlændingestyrelsen et betydeligt hensyn til barnets tarv hvis der for eksempel er er mulighed for at flytte en beboer hen

er det noget man selvfølgelig også kigger på med andre ord giver beslutningsforslaget her indtryk af at sf ikke rigtig har indsigt i hvordan vores myndigheder i forvejen håndterer flytninger i asylcentrene

flytningerne sker som nævnt på baggrund af det asylsystem vi har og her indkvarteres asylansøgere asylansøgere i forskellige centre efter

naturligvis hvilken fase deres sag er i vi har forskellige centertyper såsom modtage

at asylansøgere skal flytte center i løbet af deres tid i systemet og selvsagt jo mere man samarbejder med myndighederne fra dag et i asylfasen

jo mere smidigt er systemet og jo bedre er det ofte også for børnene derudover

der selvfølgelig ske flytninger i de tilfælde hvor der er et behov for at opretholde ro og orden eller hvis beboerne selv ønsker at flytte flytningerne er således en fuldstændig uundgåelig del af et moderne asylsystem et asylsystem som jeg minder om at den tidligere regering hvor sf også var med på et tidspunkt også arbejdede med inden for de rammer skal vi selvfølgelig tage hensyn til børnene så de ikke bliver udsat for unødvendige flytninger og det gør udlændingestyrelsen

allerede på den baggrund kan venstre ikke

de er fra samme parti og talen formentlig har været omkring ministeriet vil jeg

det jo en svær diskussion at tage især i korte bemærkninger

lige gøre opmærksom på at dansk flygtningehjælp i den rapport de har lavet her jo påpeger at der er meget meget store problemer omkring børnenes trivsel

talrige artikler der har været i i medierne i aviserne

udtryk for manglende indsigt så det der argument synes jeg ikke er rimeligt at bruge i en så vigtig diskussion som

marcus knuth i stedet for

ministeren burde tænke selv og overveje om det ikke ville være relevant at også partiet venstre

på tingene men derudover

sf sad med i en regering så jeg kan ikke med garanti sige om der også skete flytninger af børnefamilier i asylsystemet dengang sf selv sad med i regering men jeg vil antage at det var tilfældet og jeg vil antage antage at

udlændingemyndighederne tog præcis de samme hensyn til barnets tarv som de gør i dag ja jeg er selvfølgelig opmærksom på at der er problemer i asylcentrene men det primære problem som vi har debatteret her i dag

selv om de ikke har krav på beskyttelse selv om de burde tage tilbage

der er den skyldige her så er det forældrene selv hvis man ikke har krav på asyl

bør man rejse hjem

mange forskellige grunde til som vi ikke skal diskutere her men så er det bare

diskutere skyld og og alt muligt

er kommet en rapport her blandt andet fra dansk flygtningehjælp det er kommet frem i artikler forskellige steder

børns trivsel det synes jeg da vi er nødt til at tage mere alvorligt

som ikke har retten til at være i danmark men som nægter at rejse hjem det

det man jo har valgt at gøre fra regeringens side i modsætning til hvad praksis var tidligere på baggrund af aftalen fra to tusind og tolv

at man flytter børn til udrejsecenter sjælsmark

rejse ud med deres familier det betyder jo så at der

hvor halvtreds af halvfjerds børn på udrejsecenter sjælsmark

de stod til at sidde i udrejsecenter sjælsmark på ubestemt tid i hvert fald hvis deres forældre opretholdt ikke at rejse hjem

ikke skyldige i den beslutning det er det som dansk flygtningehjælp siger fører til mistrivsel for børnene

at høre fra venstres ordfører er det virkelig sådan at vi i danmark kan være bekendt at sætte børn i en situation hvor de mistrives

ved vi jo at udlændingestyrelsen tager hensyn til børnene men men de eneste de eneste som rent faktisk kan rette op på den situation den svære situation

kan gøre da at rejse hjem igen så børnene kan komme hjem til deres hjemland og komme i gang med at gå i skole og

sætte børn i en situation hvor de på ubestemt tid skal sidde i udrejsecenter sjælsmark vel vidende at deres forældre ikke har tænkt sig at rejse ud vel vidende at det land de kommer fra

har man jo et ansvar og det bliver man nødt til at stå på mål for og når dansk flygtningehjælp så siger at det fører til

bliver venstres ordfører da nødt til at stå på mål for hvorfor

vi indskoler dem i det danske system på trods af at de har fået afslag

ville man underminere hele det system vi overhovedet har hele det internationale system vi har inklusive nogle af de konventioner der er ved at tilsidesætte dem og derudover ville man gøre danmark til

flygtningemagnet ved at sende et signal ud til menneskesmuglerne om

kan man bare vente sig til asyl hvis man sender den besked til omverdenen

en asylmagnet og det synes jeg på ingen måde vil være noget der er godt

holder deres børn som gidsler så spørger jeg igen

men

får et så normalt børneliv som overhovedet muligt og at de ikke bliver traumatiserede

og hvis vi tænker længere ud i fremtiden hvis de her børn bliver traumatiserede og kommer hjem til deres hjemland hjemland hvem kan så vide hvad der sker med dem

deres holdning til til vesten og europa altså har vi ikke på alle mulige måder en interesse i at give de her børn et så normalt familieliv som overhovedet

ske inden for rammerne af det system som vi har det vil sige at hvis

som en familie med med udsigt til at kunne blive i danmark så skal man være

sag for eksempel i et udrejsecenter fordi man skal hjem til

rigtig rigtig meget for at børnene skal have en så normal hverdag som muligt

vente sig til asyl lyder måske som

alternativet men men prøv lige at tænke den tanke til ende og se på hvad

børn på udrejsecenter sjælsmark er helt urimelig og dybt skadelig for deres trivsel og at børn der i længere tid bor på andre asylcentre også har problemer som kunne løses eller mindskes hvis myndighederne lagde mere vægt på børnenes trivsel

afslag på sin asylansøgning så skal personen rejse hjem det siger sig selv

kan overføre børnefamilier til udrejsecentre når der er en umiddelbart forestående udrejse det var en afgørende del af aftalen da vi mente at det var dybt skadeligt

sidde flere år i asylcentre men den nuværende regering har ændret den praksis desværre med støtte fra socialdemokraterne det betyder at børn nu sidder på ubestemt tid og venter i udrejsecenter sjælsmark ofte uden adgang til folkeskole væk fra de venner og fritidsinteresser de havde da de boede uden for centeret det er ikke børnenes skyld om familien bliver i danmark eller ej det er ikke deres beslutning de er fuldstændig uskyldige i den her sag så når udlændinge og integrationsministeren påstår at det er forældrene der tager børnene som gidsler for at undgå hjemrejse så er realiteten jo at det i lige så høj grad er ministeren og den danske regering som tager børnene som gidsler for at tvinge forældrene

tager ikke børn som gidsler danmark bør ikke tage børn som gidsler vi ved at halvtreds af de halvfjerds børn under atten

der ikke tager imod tvangsudsendte borgere dermed er der

udsigt til at børnene umiddelbart kommer hjem men i stedet for at børnene vil sidde fanget på udrejsecenter sjælsmark på ubestemt tid stik imod hvad der er gavnligt for børnene i stedet i stedet burde vi arbejde aktivt for at forbedre støtteordninger til dem der frivilligt vælger at udrejse og forbedre vejledningen i forhold til trusselsbilledet og fremtidsmulighederne i hjemlandet

i høj grad brug for en samlet plan for forbedring af børns trivsel i asylsystemet

bare rejse hjem hvis de rejste hjem frivilligt

skabe de problemer som vi taler om

mener at hensynet til børnene

vi bør tage hensyn til at børn ikke mistrives det har vi et ansvar for

det ansvar som regeringen løber fra når man vælger at se stort på de advarsler der kommer fra eksempelvis dansk flygtningehjælp om at der

mistrivsel på baggrund af en beslutning om at

ønsker ordføreren så tydeligvis en en ændring i systemet mener ordføreren at det ville være en god ting hvis det var sådan at vi sagde jamen hvis man er afvist asylansøger

overførte børn til udrejsecentre før der var en

hjemrejse det er jo stik modsat

om at overflytte børn vel vidende at de kan komme til at sidde der på ubestemt tid vi mener at man skal rejse hjem men vi mener

det der har vist sig at være effektivt i de tidligere

børns trivsel i det danske asylsystem at man ikke tager tilstrækkelig højde for børns skolegang men bare

forgodtbefindende

at man pålægger regeringen at udarbejde en plan

hvordan man kunne ændre indretningen af det danske asylsystem

at minimere det at rykke rundt på børn

og femten til den vi ser i

og det betyder selvfølgelig at man må rykke rundt på rigtig mange mennesker det siger sig selv at når man skal mindske kapaciteten så skal man tilpasse den og rykke rundt

indkvarteringen hænger sammen med hvilken asylfase man er i og det betyder

uden at gå på kompromis med den stramme udlændingepolitik så synes jeg at de skal

at tage højde for børns trivsel

især for børnene man lever med en usikkerhed hver dag

forholdene i flygtningecentrene

i øvrigt men ønsker man forbedringer

også frem til at vi måske kan skrive en beretning i udvalget efter det her men

har den forvaltningsmæssige kompetence i forhold til det

er en række problemer som er skitseret i forskellige rapporter

er regeringen som kommer med et udspil

på på sjælsmark at familierne kan få lov til at

adskillige eksperter der påpeger vil være en meget meget konkret forbedring for familiernes vilkår og børnenes trivsel hvis man kunne få lov til at have et familieliv som ordføreren har det derhjemme

lille forslag men det nægter man fordi man tilsyneladende mener at det er i modsætning til den stramme udlændingepolitik

hoppet af for liberal alliance på det punkt er man også her så smålig at man mener at det at man kan lave sin egen mad

tror at det man er nødt til at gøre sig klart er

er det fuldstændig afgørende for os

på udrejsecenter sjælsmark mistrives og det er så baggrunden for at sf har

det her forslag og vi er en lang række partier der bakker op om det regeringen afviser så

ville udarbejde en plan og det må man jo så stå på mål for der kunne

at høre fra fra liberal alliances ordfører hvorfor

at reagere når dansk flygtningehjælp slår alarm og siger at børnene i udrejsecenter sjælsmark

det kan man være uenig i man kan mene at de ikke er rimelige men så kan man jo

som sagt synes

polemik og det er jo ærlig talt det som ordføreren gør når ordføreren ligesom håner

er blevet slået alarm om at nogle børn mistrives

mig at høre fra fra ordføreren uden polemik ønsker man i liberal alliance virkelig at stå på mål for at der er børn der mistrives

siger at man synes den er helt

beder man i øvrigt nogle partier som man er fuldstændig

fordi vi synes det er utrolig relevant at diskuteret

er ikke første gang vi hører om at de her børn mistrives og jeg synes at

svære i i den her sag er at lige så uenige vi kan være om hvordan

flygtningepolitikken integrationspolitikken og asylsystemet skal være

i foghs regeringstid hvor man så faktisk lavede politikken om og netop sagde at

i et lokalt asylcenter eller i i egen bolig for at give de her børn et så almindeligt familieliv som overhovedet muligt det bliver vi selvfølgelig nødt til som et ordentligt samfund og der kan man se hvor meget vi

helt legitimt at sige nej nej

vi ved jo at realiteten er at mange

kommer til at sidde der i mange år

men faktum er bare at det gør de ikke og vi kan

sende dem ud og så står vi jo med et problem der handler om de her børn

og nogle af de her børn ender jo med at få humanitært ophold fordi de har været her længere end syv år det ved vi også og på det tidspunkt

er de børn så traumatiserede at vi risikerer at de bliver en kæmpestor belastning for det danske samfund

og derfor har jeg svært ved at forstå at vi ikke kan blive enige om at vi bliver nødt til at behandle de her børn rigtig rigtig godt

så bliver vi en ny tiltrækningskraft og der kommer flere og flere flygtninge det tror jeg for det første ikke

vores øvrige forhold for flygtninge er jo strammet så meget som det

jeg hørte også en kommentar nu nede fra bagerste række hvor df sidder så der er sikkert flere gode ideer

vi vil blive en kæmpe magnet selv om vi vælger at behandle de her børn bedre end vi gør i dag og det er det

sfs forslag lægger op til og jeg synes

ikke at man kan bebrejde sf at de ikke kommer med konkrete forslag det synes

at man giver dem mulighed for selvhushold og adgang til ekstern praktik arbejde og folkeskole jeg synes der er tre rimelig konkrete forslag der så det forstår jeg faktisk ikke at liberal alliance lige faldt over sf for

man kan sige mangt og meget jeg synes det er bekymrende at vi

rapport fra dansk flygtningehjælp alvorligt og jeg synes det er bekymrende at vi risikerer at få nogle børn der ender med at bo resten af deres liv i danmark og som bliver traumatiserede

bliver en del af noget vi ikke ønsker de skal blive en del af fordi de hele deres liv har fået at vide at de ikke hører til vi risikerer at hvis de kommer hjem

tage nogle følelser med om hvordan det var at bo i danmark hvor de var uden for samfundet de følte sig ikke velkomne

private sager så jeg holder talen i hendes fravær forslaget her pålægger regeringen at udarbejde en plan for forbedringer af børns trivsel i hele det danske asylsystem det er jo selvfølgelig

at være imod en plan men omvendt

vi har set alt for mange sager hvor børn lever under uacceptable forhold på asylcentrene

citere en socialkoordinator på et asylcenter

som røde kors har citeret man kunne jo i princippet underrette på dem alle sammen for forholdene på asylcentrene er så vanskelige at der gribes langt senere ind over for advarselstegn

fra deres hjemland og mistet venner og alt det de kendte og måske

nu befinder de sig på et asylcenter præget af mistrivsel og usikkerhed

når børnene desværre må forventes at skulle være mange år i danmark og måske også mange år på et asylcenter

er en god idé at sf har rejst den her debat

vi kan støtte beslutningsforslaget vi vil i radikale venstre gerne være med til at lave en plan hvor børnenes trivsel læring og tryghed forbedres

børn der er indkvarteret i landets asylcentre forslagsstillerne henviser til de flytninger som en asylfamilie nødvendigvis skal igennem i deres asylsagsforløb og det antydes at de danske myndigheder ikke tager hensyn til familierne og især til børnenes tarv når der foretages administrative beslutninger

man flytter ikke rundt på folk for at

vores asylsystem er indrettet sådan i dag at man bor på forskellige asylcentre alt efter hvor

asylsagsforløbet man er derfor har vi både modtagecentre opholdscentre og udrejsecentre det er altså en integreret del af vores asylsystem at familier også bliver flyttet og det er en forudsætning for et velfungerende system det er samme struktur som den tidligere

s s sf r regeringen lagde an til der har de seneste år været en del lukninger af asylcentre og det er jo godt for det skyldes at

vi har nedbragt antallet af spontane asylansøgere men det har også betydet at der nødvendigvis har været flere flytninger end hvad der normalt vil være som udgangspunkt skal en asylfamilie der får asyl kun flytte en gang fra modtagecenter til opholdscenter i alle flytninger tages der selvfølgelig udgangspunkt i en individuel vurdering hvor der tages

de pædagoger og institutioner som de har været vant til

henviser også til et andet forhold nemlig adgangen til folkeskolen det er også sådan i dag at alle børn i det danske asylsystem har mulighed for at modtage undervisning i en folkeskole i praksis er det også langt de fleste der modtager undervisning i folkeskolen mens en mindre del modtager undervisningstilbud gennem eksempelvis røde kors

mest konkrete forslag er at vi indfører et loft over antallet af flytninger som man skal igennem i systemet det foreslås altså at vi indfører en grænse der medfører alt alt for stive rammer for myndighedernes arbejde jeg kan lige forestille mig at en familie ønsker at blive flyttet hvis de ikke trives men at de så ikke har mulighed for det fordi vi har indført en eller anden bureaukratisk regel i et misforstået forsøg på at tage hensyn til børnene

forslaget har særlig meget konkret indhold og jeg er ikke enig i præmissen om at de danske myndigheder ikke tager hensyn til børnene i det danske asylsystem der er altså sket meget siden nullerne derfor bakker vi ikke op om

indhold at de fleste jo var enige om at det her

sige essensen i ministerens indlæg men også i

godt som det gør og derfor

sådan et godt bureaukratargument at komme med

vende det lidt på hovedet og sige at i stedet for at vi tager

og hvordan forskellige forvaltningsenheder

også er essensen

udtalelser om det en række eksperter er kommet med udtalelser om det og der er blandt de eksperter enighed om

i det danske asylsystem

noget at komme efter

stor arrogance i forhold til de problemer som er påpeget af de eksperter og i de rapporter som er udgangspunkt for det her forslag når man fuldstændig afviser præmissen for det

nogen som helst form empati i forhold til det her problem

fald af og til her i folketingssalen kunne have et

så må sige empatisk udgangspunkt i forhold til at der er nogle mennesker der har det skidt i vores samfund det kan være på forskellige måder forskellige steder af forskellige grunde

den sammenhæng synes jeg at fru josephine fock fra alternativet kom

at ja vi kan være uenige om flygtningepolitikken vi kan være uenige om udlændingepolitikken vi kan være uenige om hvordan det skal strikkes sammen men vi bør faktisk være enige om at de børn der befinder sig her i danmark og som vi har ansvaret for og som vi ved i befinder sig

i asylcentrene i asylsystemet herunder også sjælsmark har vi et ansvar for

bliver behandlet ordentligt det synes synes jeg

samfund som det danske hvor vi trods alt har en tradition for at tage vare også

jeg er helt uforstående over for at

helt enig med dem der har sagt at det her jo kan

at det sker og meningen med for

skulle være der i meget meget kort tid før de faktisk

det har udviklet sig helt anderledes de er der

for børnene at de flyttes hele tiden

det faktisk er et problem de er

og pludselig skal de væk fra det sted det giver en rodløshed som kommer oven i det de i forvejen har oplevet

de her specifikke problemer omkring sjælsmark

forlængelse af en lang lang proces hvor de har været igennem forløb der har været meget vanskelige for

synes jeg da man må kunne diskutere uden den arrogance

kan få lov til at lave sin egen mad

har muligheden for at kunne lave sin egen mad det har de

er det ikke et meget beskedent krav at stille hvis man bor i mange måneder på et center

kan det ikke blive for småt kan vi ikke blive måske lidt bedre til også

empatisk tilgang til hvordan de her børn trives

så ikke lever op til det man kalder

et lille område måske løsne

jeg synes man skal støtte det her forslag men ellers

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til torsdag den fireogtyvende maj to tusind og atten jeg giver indledningsvis ordet til ordføreren for forespørgerne herre martin henriksen for

fordi vi ønsker en drøftelse af de muligheder der er for at stramme yderligere op i forhold

som vi har set til danmark selv om den er blevet begrænset kommer der jo stadig væk nogle til danmark og til europa der er gennemført mange stramninger og det har også haft

en positiv effekt det er vi selvfølgelig

tilfredse med i dansk folkeparti men vi synes også at vi skal videre

skal passe på med at vi ikke går i stå

en forpligtigelse til hele tiden at drøfte hvordan vi kan komme videre og konkret i den her debat vil vi gerne

hvordan vi kan afvise migrantbådene i middelhavet så det er en del af

at give en status på migrantsituationen i middelhavet og også

jeg synes det er en rigtig god forespørgsel

der er tale om et emne som jeg selvsagt følger meget tæt den aktuelle situation er den at der sammenlignet med situationen for et år siden

ifølge frontex

i perioden fra første januar til første april i år ankommet cirka nittentusinde

det svarer til et fald i antallet på cirka halvtreds

i samme periode sidste år i to tusind og sytten

niogtredivetusind personer det er naturligvis en

bekræfter mig i at de initiativer som danmark og også de andre europæiske lande har iværksat rent faktisk også har en effekt men tallet er fortsat højt og tallet er også fortsat for højt

ruterne hele tiden ændrer karakter

de flytter sig alt efter hvilken kontrol der

hvor gode eu landene er til at få registreret de flygtninge og migranter

kommer til europa

heller ikke overraskende at indrejsetallet til europa via den vestlige og den østlige migrationsrute det vil sige fra marokko til spanien og fra tyrkiet til grækenland er steget

den centrale rute er faldet

aktuelle situation på de forskellige migrationsruter til europa på den centrale middelhavsrute

maj her i år registreret lige knapt tusind ankomster

til italien det er et fald på cirka fire og firs procent sammenlignet med den samme periode sidste år de fleste af dem der ankommer til italien er fra tunesien

og de udgør så tilsammen cirka fyrre procent af de ankomne cirka halvfjerds procent af dem der er ankommet til italien er sejlet ud fra libyen hvis vi så bevæger os en lille smule vestpå mod spanien så ser udviklingen noget anderledes ud på den vestlige middelhavsrute har de spanske myndigheder per sjette maj

registreret cirka syv tusind to hundrede og halvtreds

cirka ni og tyve procent tallene viser også

marokkanere og algeriere

frontex vurdering er at

den her stigning blandt andet skyldes ustabilitet i i oprindelses og transitlandene og det betyder så også herunder uro i marokko

er der i to tusind og atten også sket en stigning i antallet af ankomster til europa via den østlige middelhavsrute frem

cirka sekstentusind migranter til grækenland og det er en stigning på cirka en hundrede og fire og tres procent

frontex skyldes den store stigning en en øget aktivitet blandt syriske og irakiske migranter personer fra syrien er fortsat den primære gruppe på ruten og udgør cirka fire og fyrre procent af de samlede ankomster her i to tusind og atten i uge seksten og det vil sige i dagene fra den

oplevede grækenland det højeste ugentlige ankomsttal

siden eu tyrkieterklæringen fra marts to tusind og seksten

og i uge sytten og i uge atten

tallet faktisk tilsvarende højt tallene taler et tydeligt sprog presset på eus ydre grænser er fortsat stort

ruterne ændrer hele tiden karakter og de flytter sig tallene bekræfter mig i at det er nødvendigt med et fortsat fokus på at styrke kontrollen

tallene bekræfter mig også i at der er behov

for fælles løsninger med fokus på at begrænse antallet af illegale immigranter til eu i kombination med en stram og konsekvent og realistisk udlændingepolitik på nationalt plan vi skal finde løsninger på europæisk plan

ødelægge menneskesmuglernes forretningsmodel og som letter presset på eus ydre grænser det bør ske ved at

skabe en mere stabil situation langs

de vigtigste tredjelande herunder gennem en fuld implementering af eu tyrkietaftalen og yderligere støtte til blandt andet libyen vi må finde løsninger hvor vi effektivt fjerner grundlaget for menneskesmuglernes kyniske forretningsmodel og hvor vi samtidig letter presset på eus ydre grænser i forhold til den anden del af temaet for

selvfølgelig godt forstå at det kan virke som en både nem og også besnærende løsning bare at vende bådene om og sende dem tilbage til den nordafrikanske kyst men så nemt er det bare

har forladt deres hjemland i håb om at få et bedre liv eller andet sted så kan der være nogle iblandt som har

og vi har selvfølgelig en forpligtelse til at yde beskyttelse til rigtige flygtninge hvis migrantbådene bare vendes om og passagererne sættes i land så er der ikke nødvendigvis sikkerhed for at modtagerlandet ikke sender dem tilbage til deres hjemlande

vil så være i strid med non

i den sammenhæng sige et par ord om

ngoernes aktioner og rolle i middelhavet ngoernes aktiviteter på det centrale middelhav nåede i forsommeren to tusind og sytten et niveau

ikke havde set tidligere der kom flere og flere

til området og de udførte også deres aktiviteter tættere og tættere på libysk farvand

opererede i libysk farvand så tæt var de på kysten situationen var ved at komme ud og kontrol og det er også derfor at

jeg har talt om en uhellig alliance imellem de humanitære organisationers redningsskibe ud for den libyske kyst og så de menneskesmuglere der sender folk over middelhavet afslutningsvis

fortsat er store

vi hverken i danmark eller i eu kan

passivt til en effektiv kontrol

europa kendetegnet af frihed af retfærdighed

kan svare sig for økonomiske migranter

forsøge at krydse middelhavet for derefter

for den sags skyld at opholde sig ulovligt her i europa

og overlade ordet til

fordi vi ønsker en drøftelse af de muligheder der er for at foretage yderligere

nævnte i begrundelsen gennemført mange stramninger og det har også haft

en positiv effekt fordi der kommer færre til blandt andet danmark

og hvordan vi konkret kan afvise migrantbådene i middelhavet

siden folketingsvalget i to tusind og femten har været på en række studieture hvor vi er blevet klogere på hvordan andre lande tilrettelægger deres

andet besøgt australien en studietur som jeg selv syntes var meget inspirerende for at studere deres asylpolitik

man bogstavelig talt vender bådene omkring og det skal vi også gøre i europa

besøgt grækenland italien spanien og marokko for at studere hvordan de håndterer migrant og flygtningestrømmene så man kan sige at vi

set har rejst så rigeligt i

efter min mening men der er så også kommet noget ud af det for nu ved medlemmerne af udvalget og nogle af de tilstedeværende her i salen har også været med nogle af studieturene at det rent faktisk kan lade sig gøre at vende bådene omkring vi ved positivt at vi kan gøre meget mere for at redde europa

så kan italien også og spanien kan også jeg har selv set hvordan

systemerne fungerer i australien jeg har set hvordan systemerne fungerer i italien

spanien når man spørger ind til om det teknisk og praktisk er muligt at gennemføre den australske model i middelhavet

man godt gøre

det kan lade sig gøre at vende bådene omkring det kan lade sig gøre at redde og samle migranterne op ude på havet sejle dem tilbage til det afrikanske kontinent og sætte dem af på stranden eller hvor det nu måtte være det er en reel mulighed det som det kræver og det som udestår er de nødvendige politiske beslutninger og hvis man træffer de nødvendige politiske beslutninger

stille spørgsmålet hvem skal så stå for det i praksis det er

gøre ja så skal vi jo drøfte om der skal rettes henvendelse til for eksempel den spanske regering

og på egen hånd indfører modellen en model som danmark så efterfølgende officielt udadtil vil bakke op om og så

efter aftale med de spanske myndigheder

eller hvem det nu kan være kunne levere overvågningsfly skibe og mandskab til at sørge for at man vender bådene omkring

måde det er én mulighed en anden mulighed er at arbejde for at det bliver en nato aktion hvor vi via vores løbende bidrag til nato medvirker til at vende bådene omkring en tredje mulighed er at det bliver en fn opgave hvor danmark på lignende vis vil kunne bidrage til at vende bådene omkring det kan også være en frontex opgave om end det ikke for dansk

men der er altså flere muligheder vi mangler i gåseøjne blot at der bliver truffet de nødvendige politiske beslutninger vi mangler at et flertal tør stille sig frem og gøre det rigtige for danmark for europa for vores befolkninger og for vores efterkommere

gerne understrege vil selvfølgelig ikke efterlade nogen til at drukne til at dø i middelhavet vi vil redde dem og så vil vi sejle dem tilbage i australien er det registrerede antal af druknede folk der er omkommet på vej til australien faldet efter at man har besluttet at vende bådene omkring ganske enkelt fordi der er færre som forsøger at komme til australien med båd så det virker det mener jeg er hævet over enhver tvivl vi skylder vores efterkommere at gøre mere end vi gør i dag vi skylder danmark at gøre mere vi skylder som danske folkevalgte her i folketinget det danske folk at håndtere udfordringerne ansvarligt

vores land og derfor skal vi løbende undersøge nye muligheder når det handler om at redde det

som reddes kan og danmark kan reddes europa kan reddes det tror jeg på det tror vi på i dansk folkeparti men selvfølgelig er tiden også

og derfor skal vi gøre mere og vi skal snart

de øvrige partier på et tidspunkt vil forstå hvorfor det er altafgørende for kommende generationer af danskere og europæere at vi beskytter vores nationale grænser såvel som europas ydre

folketinget konstaterer at der ikke er styr på europas ydre grænser og den ukontrollerede indvandring over middelhavet folketinget opfordrer på den baggrund regeringen til at arbejde for en model som indebærer at spontane asylansøgere der kommer til den danske grænse sendes til et modtagecenter uden for europa regeringen bør snarest muligt indkalde folketingets partier til drøftelser herom folketinget konstaterer at det er teknisk muligt at udarbejde en model hvor man vender migrantbådene og med det samme sender dem tilbage til det afrikanske kontinent i forlængelse

opfordrer folketinget regeringen til at undersøge mulighederne for at danmark kan bidrage til at udvikle den skitserede

vende bådene om og herre martin henriksen siger at man selvfølgelig ikke skal lade nogen drukne nu ved jeg at herre martin henriksen ligesom jeg selv havde fornøjelsen af at besøge den græske ø samos og der hørte vi jo så fra frontex personale

båden om og skubbede den tilbage at svaret var så vil de tyrkiske myndigheder skubbe båden tilbage den anden vej så vil båden ligge i internationalt farvand indtil de her dårlige gummibåde går i opløsning

frem og tilbage mellem forskellige lande og så må man jo søge at finde en løsning

på det vores konkrete forslag til vedtagelse handler jo om det afrikanske

er flere der begiver sig ud på den her farefulde færd vi vil se som vi jo ser løbende at der er folk der omkommer i middelhavet

vil også se det som ministeren også var inde på at der er

som på uansvarlig vis sejler meget tæt på forsøger at sejle folk op og på den måde jo også opfordrer folk til at tage chancen så det nuværende system understøtter

menneskesmuglere det understøtter jo reelt

også det har vi også fået fortalt hvor der er nogle utrolig lyssky

kriminelle forretningsfolk som tjener masser af penge på at spille hasard med folks liv og så længe vi ikke gør det som dansk

foreslår så bakker man jo reelt op om det system

når det vi hører fra de besætningsmedlemmer som står på samos er at skubber man bådene tilbage så skubber de tyrkiske myndigheder dem den anden vej og så drukner folk

jo forholde sig til ønsker

enten være hvis de tyrkiske myndigheder skubber dem tilbage eller en eller anden tilfældig libysk milits skubber dem tilbage eller for den sags skyld sælger dem som slaver som jo er udbredt

ikke stå og påstå at man har en humanitær løsning når den virkelighed som vi fra udvalgets side har hørt

med det nuværende system hvor der er slavehandel hvor der er menneskehandel hvor folk bliver truet til at gå ud i gummibådene til allersidst fordi

det system vi har i dag det er jo alternativet til det som dansk folkeparti bakker

at der er en tredje vej som enhedslisten ønsker nemlig at man sørger for at modtage folk i forskellige centre eller hvor det kan være rundtomkring og så transporterer dem til danmark

vi ved at de her modeller virker fordi det har udvalget også set

at migrantsituationen i middelhavet er en af vor tids helt store humanitære katastrofer de sidste tre år er mere end titusind mennesker druknet i middelhavet

der er dog lyspunkter på nuværende tidspunkt i første kvartal to tusind og atten har vi set færre ankomme og næsten halvtreds procent færre døde migranter på de centrale smuglerruter på middelhavet

tysklands og italiens side for at styrke kontrollen med de ydre grænser men en realistisk vurdering er at presset på ruterne over middelhavet kun vil vokse

næste tredive år vil befolkningen i afrika blive fordoblet allerede nu kan vi se at gennemsnitsalderen

i nigeria viser rundspørger at næsten halvdelen af den voksne befolkning ønsker at migrere hvis de fik mulighed for

det står vi med et dysfunktionelt europæisk asylsystem hvor vi tildeler dem der sætter foden på europæisk jord en række rettigheder og økonomiske privilegier som størstedelen af verdens flygtninge ikke er i nærheden af at få del i

de alt for mange illegale økonomiske migranter

fuldstændig forståelige grunde ønsker at leve deres liv i europa ngoerne forsøger at redde menneskeliv i middelhavet men bliver uforvarende brikker i menneskesmuglernes forretningsmodel

men vi er nødt til at finde strukturelle løsninger på strukturelle problemer og ikke bare skyde skylden på

side at skabe et nyt og mere retfærdigt asylsystem som ikke løfter de få som sætter foden på europæisk jord til et højt niveau og lader resten

internationale samfund går sammen om et historisk løft af afrika som reelt skal sikre bedre levevilkår for den stadig større og yngre befolkning vilkårene i den fattigste del af verden skal helt grundlæggende forbedres hvis ikke folk forståeligt skal søge en bedre tilværelse

er strukturelle løsninger på et meget

jeg har et forslag til vedtagelse

og at langt de fleste personer som forsøger at krydse middelhavet på vej mod europa ikke har krav på international beskyttelse kyniske menneskesmuglere tjener milliarder på at lade mennesker

risikere livet på middelhavet samtidig lader vi de svageste flygtninge i stikken i nærområderne folketinget opfordrer på den baggrund regeringen til at arbejde for en model som indebærer at spontane asylansøgere der kommer til den danske grænse sendes til et modtagecenter uden for europa i stedet skal danmark årligt tage imod et antal kvoteflygtninge gennem fn regeringen bør snarest muligt indkalde folketingets partier til drøftelser herom folketinget konstaterer endelig at det er nødvendigt at det internationale samfund går sammen om et historisk løft af afrika vilkårene i de fattigste dele af verden skal helt grundlæggende forbedres

er at antallet bare vil vokse og det tror jeg er en rigtig vurdering men spørgsmålet er så

hvorfor skal vi så ikke gøre det vi kan gøre fra dansk side og

i samarbejde med spanien eller italien iværksætte noget nu og gå i gang med at overtale de andre lande

til at gøre mere for eksempel vende bådene omkring

jo noget som vi i højere grad selv kan styre hvis det er vi skal vente på at man får en aftale med et eller flere afrikanske lande

at det trækker processen ud nu skal vi trods alt hvis

er lidt tættere på vores kulturkreds og måske har en bedre forståelse for hvad det er vi forsøger at forsvare herhjemme så hvis det er at man har den vurdering

det realistiske er at at antallet bare vil stige

så ikke vigtigt at vi agerer hurtigt og at vi ikke nødvendigvis venter

noget nu og vi gør jo ret meget en af de ting vi har gjort og som har vist sig at være endog meget meget effektiv har jo været at vi med alle de dilemmaer og problemer der er med det men ikke desto mindre har det været effektivt har lavet en aftale med med tyrkiet en aftale

som som ordførerens parti jo ikke har bakket op om de gange vi har diskuteret det

jo rent faktisk været med til at bremse tilstrømningen over det ægæiske hav rigtig rigtig meget det andet der er at sige er at vi

blive skubbet tilbage til hvor de kom fra men der skal være et sted hvor man sender de her mennesker hen jeg synes jo at nogle af de centre man har set der har været

efter alt for lang tid er er lykkedes at presse de afrikanske ledere til at tage nogle af de afviste asylansøgere tilbage nogle af dem som aldrig kom med smuglerbådene over viser at der har vi også et ansvar det derfor vi peger på

sender folk hen som er afvist indtil de enten tager hjem hvor de kommer fra eller får afklaret hvorvidt de kan blive tildelt asyl

thomsen at vi skal have et sted at sende dem hen ja hvis man vender bådene og skubber dem tilbage sender man

på den strand som de er kommet ud fra eller

jo altid være en konkret vurdering om båden kan klare at komme hele vejen tilbage om de skal hele vejen tilbage eller om det

jo også en vurdering som man foretager fra australsk side der gør man jo også det at man nogle gange

fat i en ny båd og overfører migranterne til den båd og så skubber man så den båd tilbage

tilfælde ville det så være libysk farvand som et eksempel eller marokkansk for den sags skyld

det det kan jo lade sig gøre og det kan lade sig gøre på en forsvarlig måde

omfanget af folk som vil som vil omkomme i middelhavet hvorfor vil

sagen er bare at vi ser en lang række både tekniske men også juridiske udfordringer i det

blive ved med at være der mange år ud i fremtiden og det tror vi at der skal findes nogle strukturelle løsninger på andet end at vende bådene

er at asylansøgere der kommer til danmark eller europa skal sendes til lejre uden for europa der har så

offentlig debat om hvor de her lejre så skal ligge det har man ikke kunnet få svar på endnu fra

socialdemokratiet men jeg mener det er relevant at man hvis man mener det her er en realistisk løsning

så kan anvise hvor sådanne lejre bør ligge så jeg vil bare spørge ordføreren hvor mener socialdemokratiet at de her lejre uden for europa

halvuansvarligt

inden for to tre års tid havde indgået en meget meget stor aftale med eu om

mod at de får et stort pengebeløb med den omkostning

statsfinanser og stabilitet at der opholder sig tre millioner flygtninge i tyrkiet tror jeg ikke den tyrkiske ambassadør havde sagt ja

afsløret og derved forringet

det her stort lancerede udspil ligesom påpeger at det ville være

synes jeg ikke det er for meget forlangt at man kan angive hvor det er realistisk de kunne være hvor foreslår socialdemokratiet helt konkret at man så indleder sådanne forhandlinger hvad for nogle lande skal

begynde at indgå forhandlinger men jeg kan have nogle ideer om det man kunne jo for eksempel gøre ligesom frankrig det er en anden model men ikke desto mindre har frankrig jo et lignende modtagecenter

en række lande man kunne snakke med om

siger heller ikke at vores model nødvendigvis er den der en til en vil blive til noget

hvordan man skal løse de her meget store og strukturelle udfordringer hvor det er at vores asylsystem grundlæggende er brudt sammen fordi der er så stor en sammenkædning mellem folk der egentlig har krav på asyl og krav på beskyttelse

hele den sammenkædning er med til at underminere beskyttelsen og hjælpen til dem der har brug for hjælp

steder hvor det er dyrere men jo også fordi opbakningen til at have et effektivt asyl og flygtningesystem eroderes jeg har endnu ikke i debatten hørt nogen som helst

hensyn der er

vi mener ikke at man bare kan vende bådene og ikke samtidig påtage sig et ansvar for

de flygtninge der nu engang er rundtomkring

asylbehov kan afklares

er nogen chance for at få asyl i europa og derfor må de vende snuden hjem til nigeria

eller også må de stille sig i kø i et fn kvotesystem

nogle løsninger der tager udgangspunkt i helheden og i de langsigtede strukturelle udfordringer så man både gør noget ved problemernes rødder

det som australien også gør som jeg synes at dansk

er jo at man har mangedoblet modtagelsen af blandt andet fn kvoteflygtninge samtidig med at man vender bådene rundt og

stadig aktuel situation nemlig migrantsituationen i middelhavet

er vigtigt løbende at holde øje med eftersom vi alle kender konsekvenserne af en øget migration forespørgslen lyder som bekendt hvad kan ministeren oplyse om migrantsituationen og mulighederne for at afvise migrantbåde og sende dem tilbage til afrika ministeren har allerede givet en

rigtig fyldestgørende redegørelse for situationen men jeg kunne godt tænke mig at komme med et par ekstra betragtninger

ikke nogen tvivl om at migrantstrømmen fra afrika fortsat er en udfordring heldigvis er

antallet der er kommet over middelhavet faldet i forhold til sidste år som ministeren også berettede og det er der en række årsager til en af dem

den kritik der er kommet fra forskellig side også fra fra mig selv og

som sejlede helt ned til den libyske kyst

for pull faktor således at det blev endnu mere attraktivt for migranter

indsats ned gennem afrika for at bremse migrantstrømmen således at det bliver mindre attraktivt at begynde rejsen mod

rapporter om at der nogle gange er flere der dør på rejsen op gennem afrika end der rent faktisk gør

også den indsats har hjulpet men det betyder jo ikke at vi på nogen måde er i mål og det får heller ikke det grundlæggende migrationsproblem til at forsvinde derfor skal vi finde europæiske løsninger der letter presset på de ydre grænser som bremser migrationen op gennem afrika som gør det mindre attraktivt overhovedet at tage til libyen og som ødelægger menneskesmuglernes forretningsmodel vi mener bla

at det bør ske ved at styrke samarbejdet internationalt med de tredjelande der er i området

jo konstatere at dansk folkeparti mener at det er er muligt at afvise migrantbåde og dermed løse en stor del af migrationsudfordringen ønsker hermed at regeringen skal arbejde på en model der indebærer at migrantbådene i middelhavet vendes om

i australien og så hvordan man havde gjort det med stor succes der

bare minde om at situationen i middelhavet ikke er hundrede procent sammenlignelig med den man har

er der en række juridiske problemstillinger i forhold til

er libysk farvand hvad der er internationalt farvand

man kan gøre hvad det er for nogle internationale regler som man har med at gøre der og som vi selvfølgelig skal respektere men jeg kan i hvert fald bemærke

jeg læser i medierne har den libyske kystvagt været rigtig rigtig god til rent faktisk at vende nogle af de både der ikke når så langt ud

og det gør det dermed mindre attraktivt at at rejse ud

jeg har svært ved at se danmark sejle til det libyske farvand for

dermed ikke sagt at danmark ikke skal gøre noget danmark er jo faktisk et af de lande der går forrest det har vi set

indsatsen i afghanistan både militært men også med genopbygning

vores indsats lige nu i irak både militært med træning og

jeg kan komme med en meget meget lang liste og når man skal kigge på hvad danmark skal gøre internationalt skal man jo se på hvad vores bedste redskaber er hvor

og der mener jeg altså ikke som situationen er lige nu

sende flådefartøjer alene til middelhavet opsummerende kan jeg dermed sige at

migrantsituationen fortsat er en stor udfordring og en som vi selvfølgelig

det ikke er en enkel sag der kan løses andre steder end i internationalt regi sikring af eus ydre grænser er en fælles udfordring på baggrund af det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

de ydre grænser er en forudsætning for at vi kan opretholde tilliden til eu folketinget opfordrer på denne baggrund regeringen til at medvirke til at finde løsninger på europæisk plan der bidrager til at ødelægge menneskesmuglernes forretningsmodel

sikre at migranter og flygtninge forbliver i nærområderne samt en fælles koordineret indsats der sikrer

aktion hvis det er at vi skal vende bådene om jeg forestiller

marcus knuth eller undertegnede sejler derned og så begynder at gøre det på egen hånd men man kan sige at når ngoerne kan samle folk op på egen hånd

der gælder andre forhold i australien der

sørge for at det bliver tilpasset til de forhold der nu gør sig gældende i middelhavet hvis det er man indfører det her og så vil

den libyske kystvagt som vender bådene

så ikke være endnu bedre hvis der var flere

som har bidraget til at der ikke er lige så mange

der stævner ud og dermed også til at der ikke er lige så mange der drukner

under forudsætning af at det foregår på forsvarlig vis men der minder

altså om at vi er et lille land i nordeuropa som har kompetencer som jeg mener vi kan vi kan bruge bedre nu nævnte jeg vores indsats i irak vores indsats i afghanistan og vores indsats i syrien altså der er nogle ting danmark er rigtig rigtig godt rustet til internationalt og jeg mener bare ikke at en af de ting der er vores spidskompetencer

at operere i middelhavet og samle flygtningebåde op og vende dem igen det mener jeg

øjne at den libyske kystvagt vender både om altså at det har en positiv effekt ville det så ikke være bedre hvis der var flere

ikke være bedre hvis man gjorde det fra italiensk side fra spansk side

har ufattelig mange års erfaring i at agere i middelhavet og også i at samarbejde med den libyske kystvagt og det er netop derfor jeg siger at jeg tror at de er bedre rustet rustet til lige den del af opgaven end danmark er men vi vi bidrager gerne i et internationalt samarbejde det gør vi også i andre dele

men lige præcis når det kommer til et et tæt samarbejde med den libyske kystvagt tror jeg altså at andre lande

især middelhavslande er bedre rustet til den opgave end

at nå den den australske kyst og så var det jo den australske

mod deres kyst der er jo ikke mig bekendt massevis af både på vej mod den danske kyst og da er det jeg mener

ikke er bedst løst ved at vi sender flådefartøjer fra danmark hele vejen ned til middelhavet

jeg nævnte før irak afghanistan syrien og det er nu engang vores spidskompetence og

ikke for at gentage mig selv men som jeg sagde til herre martin henriksen tror

italienske kystvagt er bedre rustet til at agere i de farvande

danske både er alt imens vi løfter vores del af ansvaret

grænser og de danske myndigheder har tilbudt bistand og

må sige at jeg er lidt imponeret over den her debat

at have et humanitært forslag og virkeligheden er at det man reelt foreslår

hvis man forestiller sig det ske i libyen jamen så kan man risikere at folk på flugt mod europa ender med at blive holdt som

man så høre fra socialdemokraterne at

ikke lige styr på hvordan den skal implementeres man vil gerne have nogle lejre uden for europa men man aner ikke hvor

en meget lav tærskel for hvad man kan tillade sig at præsentere over for den danske befolkning som forslag der skulle have nogen som helst rod i virkeligheden og det synes jeg er bekymrende fordi der er en alvorlig situation flygtningesituationen i middelhavet er fuldstændig uacceptabel tusinder af mennesker er druknet i de seneste år på flugt mod europa og i stedet for

lave en massiv humanitær og udviklingspolitisk indsats i nærområderne og skabe en solidarisk fordelingsmekanisme for flygtninge der ankommer til

har eu indgået en aftale med den tyrkiske præsident erdogan og gjort ham til grænsevagt til europa det har haft voldsomme konsekvenser langs grænsen til syrien

er der med eu støtte blevet opført et hegn et hegn som jeg

kunne drømme om et hegn med bevæbnede vagttårne og pansrede køretøjer der beskyder mennesker som forsøger at flygte fra krigen og undertrykkelsen i den blodige syriske borgerkrig det er realiteten

er undertrykkelsen internt i tyrkiet

folkevalgte parlamentsmedlemmer og borgmestre fængsles menneskerettighedsaktivister og fagligt aktive sættes bag tremmer og alle kritiske medier bliver

uden krav om overholdelse af tyrkiets forpligtelser over for den europæiske

og nu senest endnu en omgang på to og tyve milliard

ja svimlende fire og fyrre milliarder skattekroner fra eu mens hans hær ifølge fn har fordrevet omkring femhundredetusind civile kurdere fra byer i det østlige tyrkiet groft undertrykt den politiske opposition i tyrkiet og senest sønderbombet det

vi fra udvalgets side besøgte samos kunne vi jo høre at nogle af dem der jages på flugt

allerede nu er begyndt at ankomme til samos eus politik skaber med andre ord ikke færre flygtninge eus politik er målrettet

at holde flygtninge ude af europa det er brutalt og kynisk

hamrende kortsigtet eu står i en helt ekstremt svag position erdogan kan skrue op og ned for antallet af flygtninge som de tyrkiske myndigheder lader tage den farefulde færd over til de græske øer det var det som vi blandt andet på vores besøg på samos kunne høre et

erdogan bruger altså kynisk mennesker på flugt mod europa til at afpresse eu for penge og flertallet i folketinget har indtil nu

kyniske model fra tyrkiet og ført den over til at støtte de libyske militser der melder sig frivilligt til at holde flygtninge tilbage fra de libyske kyster

militser som er dybt involveret i menneskesmuglingen og driften af slavehandel

eu støtte så meget for eus snak om at støtte menneskerettigheder og demokrati så meget for en politik der skulle forestille at være human

står vagt om fns flygtningekonvention afhjælper den akutte humanitære krise for flygtninge og migranter i nordafrika og sahara lægger et massivt økonomisk og politisk på erdogan og andre despoter der sønderbomber syrien og undertrykker deres egne befolkninger og sikrer en massiv humanitær hjælp og udvikling til nærområderne og risikoområder så vi forebygger og afhjælper krig

folketinget konstaterer at flygtningesituationen er en udfordring som kræver grænseoverskridende løsninger i både eu fn og blandt de lander der vil alt for mange

mister livet på den farefulde flugt til europa over middelhavet der er naturligvis behov for overholdelse af flygtningekonventionen ved eus ydre grænser der er brug for solidarisk håndtering af mennesker på flugt og tæt samarbejde med lande uden for europa som overholder humanitære minimumsstandarder det kræver et skærpet fokus på konfliktløsning i krigszoner i særlig mellemøsten central og vestafrika samt kapacitetsopbygning og jobskabelse i migrantproducerende lande folketinget opfordrer regeringen til

at arbejde for en international asylbehandling i nærområderne med ordentlige forhold så flygtninge ikke tvinges ud på farlige ruter humanitære minimumsstandarder som en betingelse for samarbejde med modtagerlande uden for europa solidarisk fordeling af opgaven med flygtningemodtagelse i eu at styrke udviklingsbistanden så færre flygter for at overleve

skrøbeligt der er et stort antal mennesker som er klar til at tage nogle ekstreme risici for at komme til europa og den ydre grænse har jo slet ikke været gearet til det pres

men vi er fortsat afhængige af et temmelig ustabilt tyrkiet og en utilstrækkelig sydeuropæisk grænsekontrol

af de mennesker som forsøger at komme til europa har ikke et konventionsmæssigt beskyttelsesbehov men de er økonomiske migranter det betyder at det store pres vi ser på europas ydre grænser i høj grad vil fortsætte uafhængigt af konfliktniveauet i mellemøsten og i nordafrika og derfor skal vi på europæisk plan finde bedre og mere permanente løsninger på det her problem vi skal blive langt bedre til

at forhindre økonomisk migration

til at nedbringe antallet af flygtninge vi er i danmark fortsat dybt afhængige af at føre en stram udlændingepolitik

det stadig væk fuldstændig afgørende at danmark ikke bliver et attraktivt flygtningeland for mig at se er krumtappen egentlig den indsats at vi sikrer at ydelserne til flygtninge ikke overstiger hvad man kan få i andre europæiske lande

er at sikre at vi ikke er et attraktivt flygtningeland

blandt andet at holde ydelsesniveauet nede

ikke skal være her liberal alliance støtter den vedtagelsestekst som herre marcus knuth fra venstre

på samme måde som ved det forrige beslutningsforslag

at vores grænse for hvordan

rykket sig der er jo ingen tvivl om heldigvis er vi alle sammen enige

farefulde færd som folk tager over

for at begrænse men at vi kan forestille os

vende bådene om og at vi seriøst her

jeg er jo glad for at vi har et samarbejde i eu jeg ville ønske at vores samarbejde i eu kunne styrkes og at vi kunne blive enige om en fordelingsnøgle således at de mennesker der kommer til europa

spanien og marokko og har set

jeg mener jo at danmark hurtigst muligt skulle genoptage sine forpligtelser i forhold til fns kvoteordning så vi på den måde

hjælpe nærområderne jeg mener at det handler om

endnu mere økonomisk i nærområderne end vi allerede gør således at

og hjælpe nærområderne

vi slet ikke har været inde på her fra talerstolen

de mange mange millioner miljøflygtninge

som allerede nu eksisterer og som jo kun tegner til at blive

at vende bådene om løsningen er jo

økonomisk men også aflaste dem løsningen er

udviklingsbistanden så meget som vi

kan

danmark kan undgå at få nogle flygtninge

det problem som det er både for verdenssamfundet men selvfølgelig også for de mennesker der flygter det er åbenlyst at man skal gøre mere for at undgå at folk flygter enten ved at deres

mener kommer til at skabe rigtig mange flygtninge fordi folk

hen ikke har mad og drikke der hvor de bor derfor vil vi jo gerne sætte flere penge af til ulandsbistand

meget diskussion om socialdemokratiets seneste udspil

enige i det hele kan jeg rolig sige men det her med at prøve at lave en

være en rigtig god idé og det vil vi gerne deltage i men det kræver så også at man er villig til at sætte nogle flere penge af til at løse de udfordringer der er

afrika så ser vi jo gerne at man i europa både bliver bedre og dygtigere til at samarbejde om at beskytte de ydre grænser men også som der står i til vedtagelse vi er med til at

så man kan undgå at folk der er nødt til at søge asyl i et andet land på grund af krig eller noget andet vælger at rejse hen over middelhavet i nogle dårlige både og sætte deres liv på spil for at nå et andet sted hen hvis man havde nogle centre eller

under nogle ordentlige forhold så kunne man undgå det

det er forkert at danmark ikke vil tage kvoteflygtninge det er jo et af de eneste områder hvor man internationalt har

lave et samarbejde om at fordele flygtninge landene imellem

hvis man kunne lave en solidarisk fordeling af

vil det jo betyde at danmark ikke skal stå med hele byrden så vil man kunne være fælles om

skal være mine ord her og vi støtter selvfølgelig

den er fuld af dilemmaer fordi det problem vi diskuterer er så voldsomt omfattende som det er jeg er fuldstændig enig

det er jo ikke kun i europa at vi mærker den i en række afrikanske lande er man ved at segne under flygtningebyrden lande som uganda kenya

venezuela hvor en såkaldt socialist

fald flygtet fra hans regime til colombia

et kæmpe flygtningeproblem så

og det skal vi også tage alvorligt

at tage alvorligt at der er udfordringer for os i danmark og også for europa

som giver problemer i forhold til vores arbejdsmarked

velfærdssystem men også politiske udfordringer med en højrepopulisme

vi nødt til synes jeg at tage alvorligt også fra venstrefløjens side derfor har vi også fra

side arbejdet med med de her problemstillinger og er ligesom indstillet på at der

er en lang lang række værktøjer man er nødt til at bruge her

fuldstændig enig i at en udviklingsbistand der skal fjerne forudsætningerne for at folk flygter er

en vigtig del af det her men der hvor

det er dem der har ressourcer

tjener jo milliarder af kroner på det

vi har en eller anden forpligtelse til at forsøge at bryde den forretningsmodel som

dem tilbage på stranden som nogle mener

bliver nødt til at tage det langt mere seriøst og det har jo meget at gøre med at

hvor der er tilfredsstillende forhold for de mennesker

de flygtninge som bor der ved at fn kommer ind

sagde nej

fem hundrede kvoteflygtninge som

tradition for at en stor skandale fordi vi ligesom træder ud af den internationale solidaritet der også bør være i hele flygtningearbejdet

så må sige kan gøre en indsats

i stedet for som det er i dag hvor dem der kommer

det få et system hvor man trækker et nummer om jeg så må sige kommer i nogle centre hvor

er koordineret og ikke tilfældigt som i øjeblikket hvor det er dem der har pengene og dem der betaler menneskesmuglerne som kommer hertil

vores tanker ligger meget i forlængelse af

skitserede her fra talerstolen jeg synes faktisk at der er grundlag for at

folketinget begynder i højere grad at diskutere det

følgende forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at kyniske menneskesmuglere tjener milliarder af kroner på at transportere flygtninge og migranter over middelhavet med den konsekvens at i tusindvis må lide druknedøden folketinget konstaterer endvidere at flygtningeproblemet er en fælles europæisk udfordring som kræver europæiske løsninger med udgangspunkt i eu samarbejdet det er samtidig nødvendigt med grundlæggende ændringer i asylsystemet danmark må genoptage sine forpligtigelser i i fns kvoteordning asylbehandling bør foregå i fn centre i nærområderne med ordentlige forhold så flygtninge ikke tvinges ud på farlige ruter flygtninge og migranter der forsøger at krydse de farlige ruter skal samles op af skibe fra eu der sejler dem tilbage til disse lejre centrene skal leve op til internationale standarder om sikkerhed rettigheder og give mulighed for et dagligt liv med arbejde og skolegang folketinget konstaterer endelig at det er nødvendigt med en styrket udviklingsbistand så mennesker i afrika får et levegrundlag

forundret over hvad sfs position egentlig

alternativet radikale og enhedslisten

men jeg kan forstå at herre holger k nielsen synes

god musik i det forslag der er kommet fra socialdemokraterne

var at tyrkietaftalen altså eus aftale med tyrkiet kunne være et forbillede for

et land man kunne samarbejde med om

havde lydt positive

som var den socialdemokratiske ordfører der

er som sf finder positivt ved socialdemokraternes forslag

herre nikolaj villumsen ved da udmærket godt

kritiske over for tyrkietaftalen hvorfor skal det tages op på den måde her det ved han udmærket godt

forpligtelser til også at tage alvorligt at vores samfund faktisk er presset af det flygtningepres der er

også nødt til at tænke en smule nyt i forhold til at man kan gøre mere i nærområderne og det

gode debat der var mellem enhedslisten og socialistisk folkeparti men

gør debatten her også og jeg vil gerne

sige tak for den jeg synes som sagt at det er et

både vigtigt og meget relevant emne der er rejst for mig er

så længe alle migranter der samles op i middelhavet

bruger alle deres penge og

til at overbelaste et europæisk

menneskesmuglerne som jo står fuldstændig klar til at udnytte den her situation som jeg sagde under min tale

har langt de fleste af de mennesker der forsøger at krydse middelhavet ikke et behov for international beskyttelse de har alene forladt deres hjemland i håb om at få et bedre liv et andet sted det kan jeg godt forstå

men det ændrer ikke på at

af de her mennesker jo selvfølgelig ender med at søge asyl i europa og at de får afslag

stor effektivitet omkring vores asylsystem der er ingen tvivl om at det

udfordret i de her år

vejen frem er efter min og regeringens mening i høj grad og i videst muligt omfang at fjerne

at begive sig imod

det er jo så er det vi også har diskuteret

en god debat og jeg synes der har været nogle ganske fine indlæg hen

konstaterer at det er teknisk muligt at udarbejde en model hvor man vender migrantbådene og med det samme sender dem tilbage til det afrikanske kontinent i forlængelse

opfordrer folketinget regeringen til at undersøge mulighederne for at danmark kan bidrage til at udvikle den skitserede model mit spørgsmål er så hvorfor kan regeringen

støtte det altså at man undersøger hvordan danmark vil kunne bidrage til en sådan løsning så kan man jo altid på et senere tidspunkt beslutte om

forretningsmodel som menneskesmuglerne har

jeg bare igen nævne det som jeg også nævnte i min tale

at det måske er færre og færre og ganske få

give beskyttelse i europa og derfor kan man ikke bare

at vende bådene omkring og dermed afvise migranter og asylansøgere

internationalt og også bør rose fra dansk side er det ministerens opfattelse at det

hvis det er ministerens opfattelse hvorfor vil ministeren så ikke se om vi kan lade os inspirere i forhold til

system i nærområderne der gør at

effektive i den situation vi er i nu og jeg tror også at det er den model der vil være størst mulighed for

gennemført på europæisk plan det handler jo altså om at

kan gøre det her alene og og

løse alle europas problemer alene

og den bedste model for os tror jeg

for at nå frem til en løsning og hvis der er nogen der plejer at være meget løsningsorienterede så

jeg egentlig er et kendetegn ved dansk folkeparti og hvis man har det som kendetegn vil jeg mene

er et forslag a la det som vi har skitseret i dag der netop handler om at få opbygget kapacitet i nærområderne så folk slet ikke begiver sig ud på den her rejse vi slipper for

tabet af menneskeliv vi slipper for at folk bruger alle deres penge helt nytteløst på at komme til europa for de bliver sendt tilbage igen og vi ødelægger samtidig menneskesmuglernes exceptionelt

og i mit sind er der ingen tvivl om at der tegner sig en interesse for netop

søge imod den model som jeg så har skitseret og man kan sige at

lande der arbejder med os og hen imod det samme mål

er det efter min mening det vi skal gå efter og så er det efter min mening det vi skal arbejde meget fokuseret

men det er også tyskland og

og regeringen er villige til at sætte noget arbejdskapital ind på det her

og folketinget snart når frem til den samme konklusion som vi er nået frem til nemlig at der er brug for at vi hurtigt reagerer på det faktum at tilstrømningen fortsætter hen over middelhavet og ind i europa eu

tyrkiet aftalen som også har været nævnt i dag har efter dansk

opfattelse ikke løst problemet den har i høj grad skubbet problemerne andre steder hen

vi bør i samarbejde med andre arbejde hen imod en løsning hvor vi vender bådene omkring

udgangspunktet altså der hvor de kom fra det kræver naturligvis at andre end dansk folkeparti

vi står lidt alene men jeg håber at andre partier hen ad vejen kan se at der er behov for at vi gør mere og at vi gør det hurtigere men men det

for nuværende vi kan konstatere at regeringen har nogle ideer og har nogle ideer og vi skal naturligvis diskutere alle løsninger men det skal jo gerne gå hurtigt for det haster faktisk med at finde en løsning som er effektiv den mest effektive løsning er altså at vende bådene omkring og de medlemmer af udlændinge

på besøg i australien

man kan så diskutere om man synes det er den rigtige model og man kan diskutere om det er humanistisk nok eller hvad man nu vil lægge i det men man må i hvert fald medgive vil jeg mene andet ville stride imod almindelig sund fornuft at

haft en effekt det har medvirket til at antallet der kommer via havet er faldet dramatisk

de oplysninger vi fik fra de australske myndigheder så vi vil klart mene at den mest effektive løsning er at vende bådene omkring alternativt at afvise asylansøgere ved de danske grænser det er

dansk folkepartis side men det må vi

morgen torsdag den fireogtyvende maj to tusind og